forhandlingen er åbnet fru julie skovsby socialdemokratiet

tak for det med denne ændring af lov om valg til menighedsråd gives personer der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § seks og som i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne valgret

i forlængelse af folketingets lovændring der blev gennemført i to tusind og seksten og som ligeledes betød at personer der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne

og regionale valg samt

valg af danske medlemmer til europa parlamentet

i forlængelse af lovændringen der blev gennemført i to tusind og atten og som betød at personer der er under værgemål med delvis fratagelse af den retlige handleevne fik valgret ved valg til folketinget

og aldersfordeling for befolkningen som helhed

et valg til menighedsråd vil være cirka tre millioner stemmeberettigede vælgere hvis persongruppen der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne

ja så ville denne persongruppe i alt have udgjort mindre end en procent af det samlede

om en lille gruppe men det er for socialdemokratiet principielt vigtigt at kredsen af personer med

demokratisk organ

vælgere vil også denne gruppe af mennesker kunne forlange hjælp til stemmeafgivelsen i høringssvarene kan man læse at danske handicaporganisationer i lighed med andre støtter og mener at det er positivt at man ændrer loven så personer der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § seks og som i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne gives valgret ved valg til menighedsråd men derudover foreslår danske handicaporganisationer en præcisering vedrørende hjælp til stemmeafgivning således at reglerne svarer til reglerne for stemmeafgivelse ved for folketingsvalg kommunalvalg og folkeafstemninger det er godt at læse

vil inddrage høringssvarets bemærkninger i det igangværende arbejde med administrative forskrifter til brug for valget

lovforslaget handler om nye procedurer for tilintetgørelse af valglister valgkort og øvrigt valgmateriale det vil fremover være kirkeministeriet og ikke kommunerne ved de lokale folkeregistre der udvikler og driver systemet til dannelse af valglister og valgkort til brug

og et eventuelt afstemningsvalg således gives

menighedsrådene også en større rolle da det fremover vil være menighedsrådene der straks efter udløb af klagefristen eller efter endelig afgørelse af eventuelle valgklager skal sikre at valglister valgkort og stemmesedler med videre tilintetgøres med lovforslaget igangsættes en bemyndigelse som indebærer at kirkeministeren kan fastsætte nærmere regler om opbevaring og tilintetgørelse af

høringsprocessen har ministeriet valgt ikke at fremsætte forslaget om at beslutningsprotokollen ikke skal sendes til biskoppen ligesom ministeriet har valgt at supplere lovforslagets bemærkninger i overensstemmelse med høringssvarene fra datatilsynet og digitaliseringsstyrelsen det er jeg også glad for

valgforsamlingen er en del

atten såfremt lovforslaget vedtages vil det få virkning ved de ordinære valg til

de ord kan socialdemokratiet støtte lovforslaget

den radikale ordfører fru marianne jelved og meddele

og går videre til herre erling bonnesen

og at ændre reglerne for tilintetgørelse af valgkort og valglister

i forbindelse med at it supporten overgår til folkekirkens

udvidede man valgret og valgbarhed til kommunale og regionale

folketings og europaparlamentsvalg i dag kan personer under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne

stemme og stille op til alle valg med undtagelse af menighedsrådsvalg det er naturligt at der er samme krav til valgbarhed og stemmeret til menighedsrådsvalg som til de øvrige valg venstre vil dog gerne rejse nogle

at disse er beslutningsdygtige

sikrer samme kvalitetssikring ved menighedsrådsvalgene

hvordan man hjælper menighedsråd hvis der opstår udfordringer venstre vil følge dette tæt i udvalget for at sikre at menighedsrådene i danmark forbliver

i forbindelse med menighedsrådsvalg indebærer at kirkeministeriet

sige i praksis folkekirkens it fremadrettet vil udvikle og drive systemet for dannelsen af disse lister og valgkort i venstre så vi gerne at sådanne opgaver principielt set kan komme i udbud

menighedsrådsvalgene med i kls

udbud ved afholdelse af valg og i dette tilfælde hvor det skal efterbestilles vil prisen hos det

private firma langt overstige det offentliges pris derfor er resultatet blevet

udvikler og driver systemet til dannelse af valglister og valgkort til brug for menighedsrådsvalg det foreslås derfor også at det fremover vil være menighedsrådene der skal sikre at valglister valgkort og stemmesedler med videre efterfølgende tilintetgøres lovforslaget sikrer ensrettede regler for valgbarhed til menighedsrådsvalgene

øvrige valg derudover sikrer lovforslaget en løsning på at kl ikke tog menighedsrådsvalgene med i deres udbud af it løsninger

valg og folkeafstemninger på dette grundlag støtter venstre lovforslaget og kan stemme

sætte spørgsmålstegn ved hvordan kan det være en kvalitetssikring at partierne indstiller

der jo også er adgang til at enkeltpersoner kan stille op til samtlige valg i danmark så

jo den enkelte person der beslutter om man vil være kandidat og det sker jo også en gang imellem at enkeltpersoner bliver valgt

alle sammen lige mennesker og et menneske der ikke kan styre sin egen økonomi

kan vel være ganske udmærket i et menighedsråd

sådan som vi har opbygget det nu og står bag ved fuldstændig så vi har partier som

kører sine linjer og så kan man jo fint som spørgeren siger så

hvor man har udvidet stemmeretten og valgbarheden ved

med visse folk der ellers ikke har haft disse rettigheder fordi de er under værgemål det vil sige umyndiggjorte på det økonomiske område det er ændringer som dansk

og det drejer sig om en meget lille gruppe personer det ville efter

mening virke meget mærkeligt hvis personer der har valgret og er valgbare til folketingsvalg ikke kan have det samme til menighedsrådsvalg altså forudsat at de er medlemmer af folkekirken derfor kan dansk folkeparti støtte

til at konsekvenserne af loven bliver fulgt meget nøje

at mennesker under værgemål får ret til at stemme i det omfang de ønsker at deltage i menighedsrådsvalg og at man decentraliserer administrationen omkring selve

jeg forstår det her forslag vi har ikke

mennesker under værgemål og sige at det skulle være bedre at de blev godkendt i et parti som venstre siger eller for den sags skyld at der skal være særlige evalueringer for at denne gruppe af borgere får stemmeret det synes vi ikke er nødvendigt vi er alle lige i den her sammenhæng og vi har alle sammen forskellige baggrunde kvalifikationer og evner

at de fleste af os der har rundvisninger

skoler eller andre gerne stopper op ude ved grundlovene

i vandrehallen og fortæller om hvordan demokratiet har udviklet sig ret langsomt i danmark fra atten

kun et sted mellem tolv og atten procent fik stemmeret og hvor man så langsomt arbejdede sig hen imod at man faktisk ikke behøvede at

også hvis man havde været i fængsel og også hvis man var kvinde

bagage at have med og vi står faktisk

har stemmeret vi har selvfølgelig nogle der kommer fra andre lande til vores til vores land som må vente i en periode

der er indført jeg synes det er vigtigt at tage den diskussion med især unge mennesker der kommer i folketinget for at forklare

heller ikke et demokrati og at ting kan forsvinde igen

vigtigt at vi netop beskæftiger os med at udvide demokratiet hele tiden sådan at borgere har så lige og så direkte adgang

det samfund de lever lever i så vi kan støtte de her to forslag om

valg til menighedsråd og at man decentraliserer administrationen af

folk med værgemål er jo en naturlig forlængelse

helt naturligt at vi også nu giver de samme personer adgang til

det betyder noget for de her mennesker

menighedsråd så det er den ene del af det den anden del er

afstemningsvalg og hvis man gør det

er det fremover kirkeministeriet kirkeministeriets

og det synes

er generelt positiv over for forslaget vi bemærker dog at reglerne om hjælp til stemmeafgivning til vælgere som på grund af manglende førlighed svagelighed eller lignende

inkluderes i de administrative forskrifter til brug ved valget i to tusind og tyve så de svarer til reglerne for stemmeafgivelse

med andre ord mener vi at der må gælde de samme regler for stemmeafgivelse i et menighedsråd som der gør ved et folketingsvalg eller kommunalvalg

tage ansvar for sit eget liv og sin egen økonomi

skal man naturligvis heller ikke have myndighed til at tage ansvar for andres det er nye borgerliges klare holdning vi erfarer at folketinget i to tusind og seksten gjorde det muligt for personer under økonomisk værgemål at stemme ved og opstille til valg til kommuner regionsråd og europaparlamentet og at folketinget i slutningen af to tusind og atten ændrede værgemålsloven således at borgere der er ude af stand til at styre deres egen økonomi fik stemmeret til folkeafstemninger og til folketingsvalget og dermed ret til at få indflydelse på andre menneskers økonomi havde vi siddet i folketinget i sidste valgperiode

havde vi naturligvis stemt imod begge ændringer demokratiets stemmer skal bestå af fuldt myndige borgere med fuld retlig handleevne derfor kan vi ikke støtte nærværende forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd

kan tage stilling til alt muligt jeg vil sige danskere er forskellige på mange måder og der er nogle danskere som godt kan sætte et kryds på et kort uden at vide hvad det er de stemmer på og uden at kende konsekvenserne af den stemme men som per definition har stemmeret fordi de er borgere i vores samfund jeg mener at hvis man udskiller nogle mennesker fordi de ikke er i stand til at kunne klare deres egen økonomi ja så har de ofte hjælpere eller værger og det har de også i den her situation med valget derfor finder jeg det ganske ganske besynderligt og ganske ubehageligt at have den holdning

disse ret få mennesker i vores samfund som er den sidste rest der ikke har ret til at stemme alle andre har ret til at gøre lige hvad de vil uanset hvor skørt de stemmer det

værgen der tager ansvar nu er det jo værgen der tager ansvar for den enkelte persons økonomi skulle det så også være værgen der rådgav om hvordan der skulles stemmes og skulle det så være værgen der i princippet havde mulighed for to stemmer nej naturligvis ikke og jeg bryder mig egentlig heller ikke om tanken om at man som samfund siger at der er nogle mennesker der ikke kan tage vare på deres egen økonomi men at man så giver dem ansvar

og også til menighedsrådsvalg som det her handler om

er ubehageligt har enhedslisten og nye borgerlige åbenlyst forskellige

to tusind og seksten og atten og det kan jeg forstå at fru pernille vermund også har og at partiet

ikke ville have støttet de to lovændringer

ny værgemålsordning i forhold til det

over selv ændrer jo ikke ved at det er ens økonomiske forhold man ikke selv har ansvar for fordi man ikke kan og ikke er myndig til at tage ansvar for den og at vi nu udvider det ansvar

gælde andres økonomi kan man ikke tage ansvar for sin egen økonomi

er frataget den retslige handleevne efter værgemålslovens § seks valgret til menighedsråd og som det jo også har været nævnt

l fem som vi behandler i dag

i forlængelse af tidligere lovgivning fra

vi må erkende det har vi i hvert fald haft en meget grundig drøftelse af i vores folketingsgruppe at det er ret besynderligt at personer som på grund af manglende dømmekraft ikke har lov til at forvalte deres egen økonomi gerne må

udtryk for manglende alvor det er udtryk for en manglende konsekvens

har vi besluttet at vi ikke kan støtte lovforslaget

to tusind og atten og to tusind

hvordan man vil stemme her og nu men hvorfor har man stemt forskelligt

forskellige ting og sager i denne regerings koordinationsudvalg og som følge af de aftaler der blev indgået

har vi altså haft en lidt vaklende holdning til det her spørgsmål det er ikke nemt

de her demokratiargumenter der har været fremme

men vi ender altså med at mene at man

er nødt til at tage sig tage sig selv alvorligt så at sige

kan forvalte deres egen økonomi hvorfor skal de så forvalte andres

jeg det fordi man sad i regering i to tusind og atten

da lovændringen var i forhold

kommunal og regionsvalg

i danmark som på groveste vis har misrøgtet de fælles formuer inden for en finanskapitalen jeg vil bare nævne

momskarruseller og så videre

stadig væk deres stemmeret om så de kommer i fængsel

de stadig væk deres stemmeret i atten ni og fyrre var der nogle der mente at hvis man ikke ejede sit eget hus

og hvis man var kvinde så skulle man ikke have stemmeret fordi det var uansvarligt over for samfundets drift jeg ved ikke

vil formulere sine argumenter efterhånden hvis det er sådan at maksimalt en

stemme til et menighedsrådsvalg altså jeg mener det er jo grotesk det hænger jo ikke sammen der er vildt uansvarlige folk i toppen af samfundet

at også økonomiske forbrydere kan rehabiliteres og det er jo sådan det generelle mål med retsplejen så det bakker vi selvfølgelig op

selvfølgelig skal man ikke fratages

skal selvfølgelig have deres politiske rettigheder men jeg synes også at folketinget skal tage sig selv alvorligt og til at tage sig selv alvorligt hører altså også

her efter § fem og seks i værgemålsloven er tale om folk som simpelt hen ikke kan forstå deres egen økonomi så vidt jeg ved er enhedslisten jo også villig til at gribe ind over for folk der tager kviklån fordi de ikke kan forstå deres egen økonomi så der kan man jo godt ligesom sige

folk der i rettens øjne ikke kan forstå deres egen økonomi

bag ved dem som etablerer kviklånene det

vurderer ikke finansmennesker som gode eller dårlige jeg siger bare at de da vist ikke

de eksempler vi har her og derfor vil jeg gerne have at vi griber ind over for

ved netop at begrænse mulighederne for at lave så

i den anden ende er der nogle der har ingen

offentlige økonomi heller ikke på kirkens økonomi og dem skal man så ikke give lov til at stemme det synes jeg er grotesk

jeg mener ikke at at man skal sammenkæde politiske rettigheder med etiske spørgsmål her hvor vi er henne nu

en faglig vurdering af menneskers dømmekraft

hvor det fagligt er blevet vurderet at her mangler simpelt hen dømmekraft

kan jeg ikke se hvorfor man pludselig skulle få dømmekraft

politiske rettigheder det er fordi man ikke kan sige at en person på fem eller syv år kan tilkendes et

under værgemål fordi personen ikke kan tilkendes et ansvar og når man ikke kan tilkendes et ansvar over for sin egen økonomi så er det for mig og for os i liberal alliance meget svært at forstå at man så kan tilkendes et ansvar over for andres økonomi

en milliard der havde politiske rettigheder men det er altså

hvis man ikke har den mindste indsigt i sin egen økonomi

at rette en særlig tak til den velvillighed der har været i huset i forbindelse med de fire lovforslag

med kort varsel har skullet tiltræde som fungerende kirkeminister og derfor har det været meget gavnligt at vi har

lovforslagene på henholdsvis kirkeministeriets område og transportministeriets

understrege at jeg er ganske ny på dette område

partiernes ordførere i forhold til

principiel debat især her hen imod slutningen tak til socialdemokratiet radikale venstre venstre dansk folkeparti sf enhedslisten og det konservative folkeparti for tilsagn om at støtte

værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålsloven og som i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne mulighed for at stemme til

naturlig forlængelse af de lovændringer der blev gennemført i to tusind og seksten og to tusind og

rejser på vegne af venstre en bekymring for kvalitetssikringen af kandidater til menighedsrådsvalg og der er det jo således at på valgforsamlingen

kan det enkelte medlem af folkekirken foreslå sig selv som kandidat og det er igennem præsentation af kandidaterne og den debat som er mellem menigheden og kandidaterne på det møde at man sikrer at de stemmeberettigede får kendskab til kandidaterne og dermed også deres holdninger og kvalifikationer

af menighedsrådet det er sådan rammerne er nu men hvis venstre ønsker det

gør vi naturligvis det fru marie krarup ønsker på vegne af dansk folkeparti at konsekvenserne af lovforslaget følges

er naturligt man gør og det

charlotte broman mølbæk fremhæver på vegne af sf ligestillingselementer styrkelse af medborgerskab og det er synspunkter som jeg kun kan tilslutte mig herre christian juhl gav på vegne af enhedslisten et

godt at få fremhævet det principielle tak for det

fremførte på vegne af alternativet

man ønsker ensrettede regler vedrørende stemmeafgivelse

om selve valghandlingen og

det er naturligvis et synspunkt som vi også tager med jeg fik i øvrigt ikke nævnt at alternativet også

interessante ordudvekslinger i forhold

liberal alliance jeg synes det er

også at herre henrik dahl skal have en særlig ros for at fremhæve liberal alliances jeg tror der blev sagt vaklende holdninger det det er selvfølgelig interessant at følge med i partiets interne drøftelser inden for og uden for regering

den ærlighed der er omkring det i forhold til herre henrik

børn og barnlige sjæles tro på julemanden

er værd at fremhæve da danmark faktisk har religionsfrihed

blander vi os ikke i om folk tror på julemanden eller ej

ret til og det påvirker ikke ens mulighed for

afstemninger eller valgdeltagelse i øvrigt øvrigt derudover er der

som jeg har noteret mig en en bred

forhandlingen er åbnet fru julie skovsby socialdemokratiet

der er opstået en underfinansiering vedrørende pension fordi den

forventede levetid er steget markant i forhold til beregningerne før to tusind og syv længere

men det er også vigtigt at sikre

investeringspolitik for pensionsformuen og derfor er dette lovforslag et godt forslag som

helt centralt for

at der er fundet en solidarisk løsning

en byrde der er skævt fordelt mellem landets menighedsråd

hvis man overvejer andre løsningsforslag

skal man huske på at kirkekasserne som hovedregel ikke har valgfrihed om anvendelsen af tjenestemandsansættelse og derfor ved en forøgelse af pensionsbidraget vil blive tvunget til at bære byrden for de kirkekasser hvor der er sket en udfasning af tjenestemænd gruppen af tjenestemændsansatte kirkefunktionærer bestod i to tusind og atten af cirka otte hundrede

procent deler jeg den holdning at den bør fastholdes

otte hundrede aktive tjenestemænd det har også stor betydning for os i socialdemokratiet at den valgte løsning foreslås efter anbefalinger fra budgetfølgegruppen som består af repræsentanter for folkekirkens økonomiske interessenter budgetfølgegruppen består som sagt af repræsentanter for folkekirkens økonomiske interessenter og den rådgiver kirkeministeren om budgettet budgettet for fællesfonden

lovforslaget været en bred opbakning blandt folkekirkens myndigheder og interessenter til lovforslaget som

lovforslaget omhandler fremtidig finansiering af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemandsansatte kirkefunktionærer handler det også om en politisk fremtidig investering

pensionsformuen fællesfonden har med den nuværende lovgivning ikke hjemmel til at føre en aktiv investeringspolitik for pensionsformuen derfor foreslås det at den voksende pensionsformue kan forvaltes gennem en aktiv investeringspolitik

bliver bemyndiget til at fastsætte formålet er at kapitalen placeres med henblik på at sikre anbringelsen og den bedst mulige forrentning til gavn for folkekirkens medlemmer det er i den sammenhæng naturligt at investeringen sker på et etisk og socialt

hensyntagen til at indbetalingerne til pensionsformuen er finansieret af kirkeskatten og hermed folkekirkens medlemmer den del støtter

tjenestemandsansatte kirkefunktionærer

investeringspolitikken for pensionsformuen i fællesbanken fællesbanken er folkekirkens fælleskasse hvor nuværende og tidligere tjenestemandsansatte kirkefunktionærer siden to tusind og syv har indbetalt

pensionsbidrag en nye beregning fra to tusind og atten med opdaterede

blandt andet levealder pensionsmønster og forrentning viser at denne ordning har været underfinansieret og at det vil kræve en markant forøgelse af kirkekassernes pensionsbidrag hvis fællesfonden skal dække finansieringen af de

har fællesfonden med den nugældende lovgivning ikke hjemmel til at føre en aktiv investeringspolitik for pensionsformuen

procent af den pensionsgivende løn den resterende del hvor der er manglende finansiering foreslås overtaget af fællesfonden og denne del af pensionsudgifterne vil i givet fald skulle dækkes af landskirkeskatten eller af kompenserende besparelser på fællesfondens øvrige

kirkeministeren om at fastsætte nærmere regler om anbringelse af fællesfondens likviditet forsikringsreserve og pensionshensættelse med videre formålet med dette tiltag er at give fællesfonden hjemmel til at kunne føre en mere aktiv investeringspolitik sådan at man bedst muligt sikrer forrentning af indbetalte pensionsbidrag med lovforslaget sikrer vi en finansiering af fællesfondens fremtidige pensionsforpligtelser hos tjenestemandsansatte i den danske folkekirke ligesom man med en friere investeringspolitik i fællesfonden kan sikre bedst mulig forrentning af indbetalte pensionsbidrag denne løsning vil også være med til at hjælpe de små sogne der ellers ville blive utrolig hårdt presset økonomisk

finder det dog beklageligt at man ser det ud til finder det nødvendigt at hæve kirkeskatten i stedet for at finde løsningen inden for kirken

således at den del der har vist sig ikke at være dækning for i den nuværende ordning kan dækkes af fællesfonden samtidig giver loven mulighed for at fællesfonden kan føre en aktiv investeringspolitik for pensionsformuen begge forslag er efter dansk

mening udtryk for rettidig omhu i forbindelse med problemer der skal løses dansk

udgifterne til pension i folkekirken har enhedslisten ikke nogen særlige kommentarer til det er selvfølgelig altid fornuftigt at finde mere solidariske løsninger

så længe udgifterne bliver holdt inden for hvad skal man kalde det medlemmernes eget rådeområde så kan man jo enten

stigning på kirkeskatten det ville være ganske urimeligt at i hvert fald jeg personligt

det er fornuftigt at finde

har jeg i min fortid som fagforeningsmand i 3f forhandlet for de

der er en væsentlig klasseforskel på en

præst og en

er jo da noget man kun kan opfordre fagforeningerne til at gøre noget ved altså så der sker en vis udligning der det har dog ikke noget med det her forslag at gøre men vi har ikke nogen indvendinger imod

funktionærer der er inden for det her område

to tusind og syv beslutningen viser sig jo

de udgifter der er på pensionsområdet og det betyder at man går i underskud og derfor er man nødt til her med rettidig omhu at fremvise en løsning på det og det gør man

sådan at det skal dækkes af af fællesfonden og det kan være

landskirkeskatten det kan være af fællesfondens frie midler

nemlig at lave en aktiv investering

pensionsformue og det betyder

ikke at støtte én religion frem for andre og søger en ligestilling mellem folkekirken og andre anerkendte trossamfund gældende lovgivning sikrer at den danske folkekirke som det eneste trossamfund i danmark må opkræve skat i danmark kirkeskat betales imidlertid kun af medlemmer af folkekirken og fællesfonden finansieres primært gennem kirkeskatten kirkeskatten på trods af folkekirkens særstatus mener vi

det er vigtigt at der findes en solidarisk løsning for de cirka to

så de enkelte kirker ikke ender med at skulle afskedige tjenestemænd fordi deres kirkekasse ikke kan dække det stigende pensionsbidrag vi støtter derfor forslaget om at lade fællesfonden finansiere den større pensionsbyrde gennem en forøgelse af landskirkeskatten samt gennem anvendelse af en del af fællesfondens frie egenkapital

vi støtter også den etisk og socialt forsvarlige investering af pensionsmidler såfremt dette kan garanteres gennem udformning af

egentlige etiske retningslinjer

ikke blot tager udgangspunkt i stifternes kapitalforvaltnings tilsvarende arbejde hermed

glædeligt at præsternes levealder

mindre glædeligt at forrentningen af pensionsmidlerne

ikke er steget tilsvarende men i forlængelse af tidligere ordføreres beskrivelser af lovforslaget

at sikre en en solidarisk løsning på en økonomisk byrde der i dag er skævt fordelt mellem landets menighedsråd derfor støtter vi nærværende lovforslag

der er jo allerede sagt mange gode ting om det her lovforslag dem skal jeg

spilde folketingets tid

hjertesag for os i liberal alliance at præster kan gå en tryg alderdom i møde og derfor bakker vi lovforslaget

for den meget velvillige modtagelse af lovforslaget og det gælder jo alle folketingets partier

det det er jo i virkeligheden et lovforslag

hvis baggrund er et ekstremt positivt problem nemlig at vi lever længere

for at opfylde folkekirkens pensionsforpligtelser og bare for en god ordens skyld så omhandler den pensionsforpligtelse ikke præster

denne pensionsforpligtelse en enkelt

kommentar synes jeg skal følge til herre

der synes jeg at det er værd at understrege at det jo vil være en lokal beslutning om man vil hæve kirkeskatten eller i stedet for vil omprioritere så det er altså ikke givet at

jeg frem til den videre udvalgsbehandling

bestående af socialdemokratiet radikale venstre og socialistisk folkeparti aftale med enhedslisten og dansk folkeparti om en moderne jernbane udmøntning af togfonden dk

mere moderne jernbane som sikrer at landet hænger bedre sammen togfonden

investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser vil sammen med elektrificering af det danske jernbanenet betyde at man kan køre i moderne klimavenlige eltog på en time mellem de største byer med aftalen blev det blandt andet besluttet at igangsætte en vvm undersøgelse for projektet med en ny jernbane over vestfyn og forligskredsen bag togfonden dk indgik den syvende september to tusind og sytten en aftale om udvidelse af togfonden dk med to milliard kroner og besluttede i den forbindelse at den nye jernbane skal anlægges i

den nordlige linjeføring som bekendt

sammen med dansk folkeparti sf enhedslisten og radikale venstre længe med den tidligere regering om at få banen over vestfyn på finansloven og om at få fremlagt en anlægslov

at for banen nu langt om længe

så der anlægges den nye dobbeltsporede elektrificerede jernbane over vestfyn bliver cirka fem og tredive

lang og vil muliggøre kortere rejsetider i kraft af en forkortelse af jernbanestrækningen mellem odense og middelfart med cirka fire

den nye jernbane vil i væsentlighed være beliggende nord for den eksisterende motorvej og bliver placeret i en korridor tæt på motorvejen en fælles transportkorridor vil betyde at de samlede gener for omgivelserne af de

forhold til en situation hvor motorvej og jernbane ligger adskilt hvad kommer den nye

så til at betyde i dag hører jernbanestrækningen mellem middelfart og odense jo til blandt de mest trafikerede strækninger på jernbanenettet udover trafik med lyn og intercitytog

kan selvfølgelig og med glæde støtte

det lovforslaget her bemyndiger jo transportministeren til at anlægge en ny dobbeltsporet elektrificeret jernbane en højhastighedsbane over vestfyn fra odense vest til kauslunde øst for middelfart

kan omlægge deres naturgassystem i forhold til jernbanen

den er budgetteret til at koste knap fem milliard kroner inklusive tredive procent i reserve det skulle give mulighed for at fremtidens tog kan køre med en fart

så det er altså fremtidssikret yderligere vi får kortere rejsetid hen over fyn og desuden øger vi sporkapaciteten på vestfyn til gavn for både fjerntogene i landstrafikken og de regionale tog på den eksisterende jernbane omkring regionaltogene har der jo fra tid til anden været snakket om at lukke nogle stationer på vestfyn det har vi været meget skeptiske over for i venstre så det er en af de gavnlige effekter af lovforslaget her at vi

den regionale bane udover

det også værd at notere at der

for energinet som jo skal til at omlægge

gasledninger og det er jo gaskunderne som kommer til at betale det over tarifferne sådan er principperne omkring anlægsprojekter men det skal bemærkes

både i fjerntrafikken og for de mange lokale pendlere der er mellem middelfart og odense det er en af de mest trafikerede strækninger

bidrage mærkbart til effektivisering og modernisering af togdriften i det hele taget og samtidig vil den nye jernbane sikre et mere robust togsystem

den flaskehals så det kommer mange til gavn

vi ikke må lægge skjul på sådan en glædens dag her hvor vi

sådan et anlæg i sagens natur berører rigtig mange borgere og rigtig mange lodsejere på den her strækning bliver berørt af

op mod fem og halvtreds ejendomme skal totalt eksproprieres op mod to hundrede og fem og tredive ejendomme berøres af at skulle

og der skal bruges to hundrede og fem og tredive

permanent til det her anlægsprojekt så der er rigtig mange der berøres af det her og der er det vigtigt for venstre også når vi betænker hvad der står i grundloven at vi behandler de her lodsejere ordentligt de skal have en ordentlig behandling der er selvfølgelig mange der

får en ordentlig behandling og så videre der synes jeg vi skal sende et klart signal her fra folketingssalen om at lodsejere der berøres af sådan nogle projekter

en god behandling både når det gælder for prisfastsættelsen af deres ejendomme men jo også med hensyn til fremrykket ekspropriation for dem der føler sig stavnsbundne det kan være at der

grunde i familien til at man er nødt til at flytte fra stedet så skal man ikke være stavnsbundet det står der jo en hel masse om i jernbanelovens kapitel seks men jeg synes det er værd at sende det signal at

lorentzen hvorfor har man nu forsinket

det her udmærkede projekt som er en del af togfonden

kristian pihl lorentzen nævnte selv alle de fortræffeligheder der er ved at vi får etableret den her ny bane over vestfyn mere robust togtrafik bedre forhold for regionaltrafikken og så videre

i foråret hvor i så lavede den der

tror jeg godt at herre henning hyllested ved at det har noget at gøre med at vores anlægsramme har været presset og hvis man nærlæser lovforslaget

den nuværende regering og støttepartier hvorfor venter man så lang tid der er altså fire år til at man

i gang med det her projekt og vi kan vel forvente at den åbner på et tidspunkt i to tusind og otte og tyve

så det synes jeg ikke vi skal slå hinanden i hovedet med lad os hæfte os ved de gode argumenter der er for at gennemføre det her projekt som i øvrigt også har en fornuftig samfundsøkonomisk forrentning det er jo en del af togfonden

hyllested jo godt at den tilsluttede vi os på et tidspunkt og vi anerkender også at finansieringen er til stede

finansieret så pengene har

noget andet er om der er en ramme til at måtte bruge dem det er jo det vi har været ramt af

mange gode anlægsprojekter i de senere år men heldigvis ser det ud til at vi får hul på bylden

to tre år vi vil gerne i gang nu det vil vi alle sammen men

tusind og tyve til to og tyve selv om vi gerne vil i gang

en blå regering som virkelig ikke har givet

har været flere linjeføringer i spil

det der har været vigtigt for

og regeringen i at det er en god disposition

store anlæg men jeg synes alligevel det er vigtigt at give signalet

nu forestår der jo en detailprojektering hvor man virkelig får tegnet stregerne ude i terrænet

og i den proces er det også vigtigt at vi virkelig tager hensyn til

det er voldsomt at anlægge en ny jernbane ud igennem landskabet og derfor er det så vigtigt at sende det signal så det er jeg helt enig i i øvrigt vil hensyn til det der med at det tager lang tid bare stilfærdigt notere mig

hvor man tolder to milliard kroner på anlægsrammen det gør det jo ikke lettere at gennemføre tingene hurtigt

der ligesom er er plads til at

i forhold til den lovbehandling vi har om

fyn det er jo rigtigt som flere har sagt at

rent lovgivningsmæssigt har haft en relativt lang og svær fødsel

i regering som ikke

den samme nidkærhed i forhold til at få etableret den her jernbaneforbindelse som de partier der oprindeligt

positive og glade og synes at det er en god dag for folketinget hvor

langt om længe kan få loven til lovbehandling

sikre at vi tilvejebringer ikke så meget

det har vi tidligere været inde og gøre men den almindelige gældende lovhjemmel til

de anlægsaktiviteter der skal i gang oven på den glimrende vvm undersøgelse som jo er blevet gennemgået det er en lang proces det tager tid og vi

at bygge de ting som skal til

motorvejsprojekter derfor

de blå partier tilbage i to tusind og sytten

som vi lovbehandler her i dag det giver god energi og det giver god forståelse af fælles projekter at vi indtænker både jernbaneinvesteringer og investeringer i den almindelige offentlige transport

frekventere vores motorveje og det skal

op ad den indsats som

projekteringen andre ordførere har

vi siden to tusind og ti

tilvejebringelse af den her del af infrastrukturudviklingen i danmark og vi ser frem til

regering jo har siddet på hænderne eller rettere har været direkte modstandere af hele togfondsprojektet herunder

der er opstået ved at projektet jo sådan set bliver fire hundrede million kroner dyrere eller

hvis man havde etableret vestfynbanen samtidig med at man

på den vestfynske motorvej det synes jeg er rigtig ærgerligt

ved den synergieffekt der kunne have været opnået der kunne sparet

jeg tror det er omkring fire hundrede million kroner ærgrer det ikke ordføreren at

lodsejere at vi prøver på at ramme så så få som overhovedet muligt med det her store anlægsprojekt men det ændrer jo ikke på at der er mange der har ventet og ventet og

at det koster penge i den sidste ende og der er færre penge til andre projekter er det selvfølgelig

men det glæder mig heller ikke at den nuværende regering jo så vælger at gøre et glimrende papir

at vi andre steder kommer til at se nøjagtig de samme typer af scenarier som det

er rigtig godt for vores infrastruktur i danmark

er fru anne valentina berthelsen

så vi vil selvfølgelig gerne sige tak til ministeren for endelig at få sat det her på anlægsloven det er jo en meget meget vigtig forudsætning for togfonden dk og for timemodellen som vi

det er en bane som vil øge kapaciteten og

for et halvt års tid siden

respektere det flertal der var for togfonden

dermed fremsætte et lovforslag om at få det her

og radikale og enhedslisten og dansk folkeparti

specifikke lovforslag i dets formulering at regeringen lægger op til først at få det her finansieret fra

i går i gang men vi ville egentlig godt have at det gik lidt stærkere

for at man først kan gå i gang der så jeg kunne godt tænke mig at høre

om han er enig

nogen teknisk begrundelse for at man først vil gå i gang fra

slet ikke for mange kvinder i den her kreds så

det er rart at få et nyt frisk pust

den her bane og det skulle helst ske senest i

fremsætter et lovforslag der ligesom forudsætter at vi starter i to tusind og tre og tyve det er endda meget forsigtigt

der store problemer med fase to det en helt anden sag vi kommer til at diskutere senere men noget andet er at vi

et anlægsloft i danmark når man sammenlægger alle offentlige investeringer i hvad sker der i kommunerne hvad

sker i staten så når vi et eller andet loft anerkender sf at

og så i stedet prioriterede den kollektive transport og gennemførelsen af togfonden dk og timemodellen som har ventet ret længe efterhånden lidt højere

om at

efter at den tidligere regering jo altså havde sat den på

som fremgår af togfonden

også derfor synes jeg det er rigtig glædeligt at vi kan stå

i dag og få sat gang i den senere følger jo

der følger også en række hastighedsopgraderinger ikke mindst af regionalbanerne det er nogle gange et lidt overset element i

baner jo vej for timemodellen

indebærer nogle meget dramatiske meget dramatiske rejsetidsforkortelser

fremhæver altid rejsetidsforkortelsen mellem københavn og aalborg nu tre timer hvilket selvfølgelig gør toget

og i hvert fald i bilen

kapaciteten er som andre også har været inde på

også godt med med den nye vestfynbane fordi det også

varsler gode og nye tider for

mellem odense og fredericia og man får en langt bedre mulighed for nu også

med hurtige og forholdsvis højfrekvente

forbindelser mellem svendborg odense middelfart fredericia kolding vejle det bliver rigtig spændende om vi i årene der kommer kan udvikle en

det bliver også godt for de godstog der i dag kører over vestfyn der bliver flere muligheder

banen efter planen

vi så hvor følsomt det var da banen

regulært saboterede togfonden

fire år men jeg glæder mig selvfølgelig over som jeg allerede har givet udtryk for at der er nye toner nye boller på suppen det er rigtig godt der er

skulle etableres allerede i to tusind og tyve

at der ikke er tekniske og planmæssige hindringer sådan set heller ikke finansielle problemer fordi togfonden dk jo er realiseret jeg kan oplyse

fru jane heitmann at der i sytten er lavet en såkaldt følsomhedsberegning der sagde at i hvert fald de tretten milliard

og det er selvfølgelig i i forlængelse af aftalen om harmonisering af nordsøbeskatningen hvor pengene jo er rullet ind fra to tusind og fjorten

og man må jo spørge hvad har den tidligere regering dog brugt alle disse mange penge til man kunne

at der er røget en motorvejsudvidelse eller et motorvejsprojekt hist og pist finansieret af penge som egentlig skulle være tilfaldet

det samme spørgsmål kan man jo stille

i hvert fald to tusind og en og tyve

at komme med et forslag om at fremrykke vestfynbanen til start i hvert fald i to tusind og en og tyve det

ændrer ikke ved at vi selvfølgelig med begejstring stemmer for

og så håber vi at anlægget så

at der næsten var tale om jernbanesabotage

men jeg hæftede mig ved at enhedslisten gerne vil

to tusind og en og tyve det lyder jo rigtig godt

at der er en samlet ramme for hvor meget det offentlige kan investere og det

noget finansministeren er meget bevidst om når han blandt andet forhandler med kommuner og regioner en gang om året hvad er det så for nogle projekter

skal vige i to tusind og en og tyve og 2022 er det er det supersygehusene der ikke skal gøres færdige er det nogle kommunale projekter der skal pilles ud eller er der nogle statslige projekter der kan jeg hilse og sige at der ikke rigtig

meget meget lidt så hvad er det for nogle projekter der skal pilles ud for at det her kan fremrykkes

en anlægslov og derfor kan man jo godt komme med et forslag om

jo en politisk prioritering og det er muligt at der ikke ligger et motorvejsprojekt det er rigtig ærgerligt

sige i hvert fald for enhedslistens vedkommende det bliver selvfølgelig en politisk prioritering og vi har faktisk nu stillet

finansministerens om

der ligger af projekter frem til to tusind og tredive

så man kan gå ind og få en reel diskussion af de politiske prioriteringer der skal til det er jeg helt enig med spørgeren

for at få plads til for eksempel vestfynbanen allerede fra to tusind og tyve

jo se noget om hvornår det her projekt forventes at starte der står et årstal

tusind og tre og tyve og det set i sammenhæng med lovforslaget her fortæller noget om det så derfor er spørgsmålet relevant når nu enhedslisten vil fremrykke det her og der findes ingen gratis omgange så koster det og derfor må man jo pege på hvad det så er der skal pilles ud og det kan man jo

vi på den måde kan få plads til for eksempel vestfynbanen

svarene fra finansministeren så vi kan

mellem odense og middelfart både til glæde for

at man har taget højde for de lodsejere som er i området

er til stor glæde for os at der er en vis form for ordentlighed i den proces denne ordentlighed bør også gælde i forhold til de bilister der kører på

blive lavet en midlertidig tunnelarbejdsplads og

det betyder at der i byggeperioden opretholdes to spor i hver retning på motorvejen

allerede i dag og det ved jeg også af personlig erfaring er trafikken på motorvejen stærkt nødlidende på især den vestlige del af fyn og syd om odense

man bakker op om det jeg blev helt bekymret

motorvejene indskrænkning på motorvejene

og hist op og kom herned men men jeg noterer mig at man også har skiftet standpunkt

de øvrige tidligere regeringspartier har skiftet standpunkt her

herunder banen over vestfyn men

at det konservative folkeparti kerer sig meget om dem der nu berøres af det her gigantiske projekt altså borgere der har en bolig

nu bliver det her så sat i værk selv om der går lidt tid inden vi ser bulldozerne i terrænet er er

når vi taler fyn at vi får hul igennem på motorvejen hele vejen igennem også syd om odense der har vi jo et stykke blankt papir i øjeblikket så der er en stor uvished om det

vi

jo rigtigt nok vi afkorter rejsetiden

ud i livet indebærer det jo også en ny jernbane ned igennem østjylland

bro over vejle fjord hvordan stiller alternativet sig til sådan et

meget indgribende projekt der er kendetegnet ved at være totalt ufinansieret på nuværende tidspunkt

fase to er det noget alternativet vil kaste sig ind i og

bedre blandt andet elektrificeringen og at gods bliver flyttet over på på tog for eksempel men

kommenterede ordføreren så ikke efterfølgende og der vil

kollektiv trafik kan alternativets

kunde i butikken hos dsb eller hos

det koster at transportere fire mennesker i en bil kontra fire mennesker i et tog så er

at bede vejdirektoratet om at gå i gang

om der skal anlægges eller ikke skal anlægges eller hvad der nu skal det synes jeg måske

overhale jernbanen

som vil kunne få toget til at køre op til to

del af færdselsloven der skal ændres for at vi får nogle konkurrerende teknologier der kan køre op til to

præmis der ligger for at snakke om trafikal ligestilling

i bilisme altså har investeret i veje vejnettet er blevet udbygget ganske ganske kraftigt og

forvisse sig om ved bare at kigge ud af vinduet se at biltrafikken

er taget til og taget til i takt med at vejnettet motorvejsnettet ikke mindst er blevet udbygget samtidig har man jo

underprioriteret eller underbudgetteret underfinansieret

jernbanetrafikken med det resultat at vi står med en jernbane i dag som er forsømt

sig rundt med tog i dag jeg er helt med på at man

biltrafik skal være billigere og det er den jo som bekendt også blevet de senere år man har nedsat registreringsafgiften

er kommet endnu flere biler på vejene med medfølgende endnu mere

jeg forstår simpelt hen ikke hvordan nye borgerlige kan have en politik som gør at trængslen stiger

vestfyn så det er jo glædeligt men det er jo også et fornuftigt projekt

det eksisterende jernbanenet er så kraftigt udnyttet som det

er beregninger af den interne rente i projektet viser også at det er et fornuftigt projekt det er jo godt stykke over

det et samfundsøkonomisk rentabelt projekt

gavner både regionaltrafikken og fjerntogstrafikken

på længere sigt også mulighed for at man kan sætte farten væsentlig op i forhold til hvor hurtigt man kører i dag så det her er

vældig godt projekt som vi i liberal alliance støtter

jeg ikke var til stede da det rettelig var min tur men det gik lidt hurtigt i salen med punkterne forud

at være startskuddet til en ny fremtid for jernbanedriften på fyn og vi vil fra radikal side

gerne give transportministeren hjemmel til at anlægge en ny jernbane over vestfyn det er jo

blevet sagt mange gange en ny og dobbeltsporet elektrificeret jernbane på fem og tredive km og

tophastighed på to hundrede og halvtreds kmt

bidrager væsentligt til landsdelstrafikken det synes vi er fint

samlet langt større kapacitet også til lokaltog og gods over vestfyn og det giver perspektiv for en mere ambitiøs togbetjening på længere sigt en slags fynsk s togsnet hvor både middelfartbanen og svendborgbanen og odenses nye letbane kan spille sammen i et trafiknet så det her er ud over at være en fantastisk komponent i landsdelstrafikken også noget der har potentiale lokalt vi har jo

et og med fremsættelsen af anlægsloven for den nye bane

det beslutningsforslag som en samlet forligskreds

finanslovsforslaget samtidig er afsat midler til

de forlig der er indgået og vores tilkendegivelser inden valget anlægget af en ny bane over vestfyn er et godt projekt

give et løft til den kollektive trafik i form af kortere rejsetid og bedre punktlighed visionen er at skabe et langt mere grønt og klimarigtigt togprodukt der peger ind i fremtiden den nye regering ønsker en ny retning for danmark hvor klimaet og miljøet vægter højt og kollektiv transport er en vigtig brik i den sammenhæng togpassagererne fortjener en attraktiv jernbane i topform togmaterialet skal have en høj driftsstabilitet infrastrukturen skal være vedligeholdt med

tilhørende moderne signalsystemer

så skal billetpriserne være attraktive jernbanen skal fortsat have potentiale til at levere et større bidrag til at løse trængselsudfordringerne hvis man satser på jernbanens iboende styrke nemlig at transportere mange mennesker hurtigt enten mellem de større byer eller i tætbebyggede områder de visioner som er i timemodellen om at sikre en mere stabil drift og hurtigere transport mellem landsdelene er derfor fortsat vigtige og derfor tager vi i dag første skridt med beslutningen om at anlægge en ny højhastighedsbane over vestfyn de videre skridt i udviklingen af jernbanen vil indgå i de kommende forhandlinger om en langsigtet infrastrukturplan en investeringsplan som skal omfatte en så stor del af folketinget som muligt hvormed planen bliver

dette jo er mit første lovforslag som transportminister

så stor en del af folketinget har indikeret at ville stemme for

socialdemokratiets ordfører venstres ordfører dansk folkepartis ordfører sfs ordfører

som alle har indikeret at deres grupper vil stemme for dette forslag

der har været mange interessante synspunkter undervejs i

samtidighedseffekt

fremme dette forslag sådan at anlægget af jernbanen kunne have foregået samtidig med det motorvejsanlæg som

i øjeblikket hvad havde besparelsen så været og her skal jeg måske bare lige slå fast at

er rigtigt at der ville have været en samfundsøkonomisk værdi på cirka fire hundrede million kroner ved det det hvorimod den anlægsøkonomiske besparelse i den sammenhæng

antagelsen om at man ville kunne

en samtidighedseffekt at

til stede så skulle man altså have

hen til de bemærkninger der har været fra eksempelvis den konservative ordfører om bekymringen i forhold til

der må man sige at en af grundene til at den samfundsøkonomiske gevinst havde været så stor som fire hundrede million kr hvis man havde anlagt de to projekter samtidig eller tilnærmelsesvis samtidig

generet blandt andet bilisterne noget mindre det er jo lidt svært at gøre

ikke ligger i anlægsloven anlægsloven sikrer alene at der kan

ligger i finanslovsforslaget ikke desto mindre synes jeg dog det er væsentligt

jernbaneanlægget i forhold til to tusind og tre og tyve hvor det er forudsat i finanslovsforslaget at man påbegynder det vil det også påvirke

og her er banedanmark i gang med at undersøge mulighederne generelt for at indplacere leverance og ibrugtagning af

i forhold til den nye bane over vestfyn i de planer der i øvrigt er for at opbygge den overordnede leverance og derfor skal jeg også understrege at banedanmark ikke på nuværende tidspunkt har et fuldt overblik over den samlede leverances bindinger

og derfor heller ikke har mulighed for at vurdere om installationer og ibrugtagning

alt andet lige vil en fremrykning forventes at ske på bekostning af andre signalleverancer i østdanmark på grund af begrænset kapacitet

der ikke er kapacitetsudfordringer i forhold til de samtidige projekter der er i gang de samtidige projekter er jo det nye signalsystem den samlede elektrificering

ikke mindst indkøb af nye

finansloven og dermed er det et spørgsmål som skal

blandt andet herre kristian pihl lorentzen der var inde på det spørgsmål

at en forudsætning for at sikre en mulighed for for

fremrykket ekspropriation jo netop er vedtagelsen af dette lovforslag

en sådan fremrykket ekspropriation ske i overensstemmelse med reglerne i jernbanelovens kapitel

men som sagt vil jeg gerne tilkendegive at

og jeg vil selvfølgelig se frem til at diskutere eventuelle teknikaliteter med videre i

år men til gengæld vil jeg godt bygge lidt videre på det

transportudvalget havde vi en høring om hele ekspropriationsspørgsmålet og ved den lejlighed var der faktisk flere i det udvalg der var blevet nedsat godt nok under erhvervsministeriet der gjorde opmærksom på at der var en lang række forbedringer man godt kunne gøre vil ministeren tage en debat

vi kunne gøre det på et lukket samråd

på herre hans christian schmidt at alene det at man signalerer at man ønsker det som et lukket samråd

i hvert fald min erfaring fra snart tolv år i folketinget at

jeg har stor respekt for ekspropriationsværktøjet som instrument vi vedtager en lov som som denne en anlægslov så har vi en ganske særlig forpligtelse

det vi gør er samfundsnyttigt og det brede flertal der kommer omkring

også om at det her er samfundsnyttigt

skulle lægge hus til en motorvej så jeg kan kun bekræfte at det at være i den situation

hvis ministeren vil være med til at gå i spidsen for det så har det en lidt nemmere gang på jorden og jeg tror det er det vi skylder den befolkning som lever i en usikkerhed derovre at vi prøver at tage så mange som ud af den usikkerhed

min personlige erfaring må jeg sige

kommissarius vedrørende ekspropriationer er ekstremt professionelt og at min oplevelse i hvert fald har været at det også er en funktion som tager meget stort hensyn til de borgere som

understrege at det synes jeg i hvert fald helt grundlæggende er noget vi skal holde fast i uanset

det varmer jo mit lille blå hjerte at det er et

lovforslag som vedrører fyn og det er jo ikke nogen hemmelighed at det

infrastrukturelle prioritet

en udvidelse af e20 og jeg håber ikke at lovforslag kommer til at stå i vejen for at vi kan få udvidet fynske e20

hurtigt men jeg vil gerne holde lidt fast i

er klart at ved førstebehandlingen i dag starter usikkerheden jo for alvor

sin ejendom fra nu og mange år

ud i fremtiden om hvilke jordpriser der eventuelt

og mit spørgsmål er egentlig hvilken besked kan ministeren sende til de

en ekspropriation for at berolige dem i forhold til at selvfølgelig vil ministeren sikre rimelige jordpriser selvfølgelig skal man ikke være bange for at

det er meget væsentligt som jeg nævnte tidligere har jeg selv

være i den modsatte situation som borger før jeg selv indtrådte i politik og derfor kan jeg i hvert fald sende det

det er indgribende når vi træffer en beslutning som den vi står for at skulle træffe når vi når frem til tredjebehandlingen af anlægsloven det er også vigtigt at understrege at anlægsloven er en

at det her er en forudsætning for at disse borgere kan komme videre men men også at at det i sagens natur

en ordentlig erkendtlighed en ordentlig afregning i forhold

til den ekspropriation som der skal finde sted

en anden myndighed men

eliminere den usikkerhed der kan være omkring at være stavnsbundet omkring hvad

en eller anden samlet sum for hvor meget man skal kunne ekspropriere for og sætte en begrænsning for det det er sådan set derfor at vi har en uafhængig myndighed som sikrer at folk bliver afregnet for de værdier

understrege det er helt afgørende at der er en klar uafhængighed i forhold til det og så kan man sige at man virkelig ønskede at de borgere skulle have haft en afklaring så hurtigt som muligt så ville den tidligere regering selvfølgelig have her forslag væsentlig før

er rigtig fint ja ja hvad ved bønder om agurkesalat samfundsøkonomiske beregninger og så rigtige penge

penge vil jeg sige som desværre er spildt fordi vi ikke kunne synkronisere med udvidelsen

vestfyns motorvej jeg jeg ville egentlig have spurgt ministeren om han ikke synes det

er lagt op til at fremrykke vestfynprojektet

og det er selvfølgelig for at undgå et svar der hedder det er noget der foregår finansministeriet og det har jeg ingen direkte indflydelse på og kom hist op og kom her nederst

så forstå på noget af det som ministeren siger at der alligevel i modsætning til hvad jeg havde fået opfattelsen

tekniske hindringer i vejen for måske at rykke det frem i forhold til det skandaløse

er det bare et prioriteringsspørgsmål eller er der reelle tekniske forhindringer i vejen for at fremrykke

det skal man jo så i givet fald have et et overblik over

som vil kunne gøre os klogere på det det er det serviceeftersyn som regeringen har sat i gang som som jeg har bedt mit ministerium om at udføre og som netop skal give os et samlet overblik over de mange samtidige projekter

at vide hvornår er banedanmark klar

jeg er lidt bange for hvad det er banedanmark

og melder ud jeg tror at de kommer med endnu en forsinkelse af signalprogrammet betyder det så også at vestfyn bliver yderligere forsinket i forhold til to tusind og tre og tyve så det først

og det har jo ikke noget at gøre med eksempelvis de jordarbejder der skal foretages langt hen ad vejen vil mange af de jordarbejder nok ikke blive foretaget af banedanmark men derimod

serviceeftersynet af jernbanen forventer jeg at være afsluttet i

flertal og så må jeg korrigere ministeren en lille smule for

for to år siden af at transportministeren faktisk har ansvaret for sommertid og vintertid

og fru jane heitmanns spørgsmål om ekspropriation

uafhængig instans over det retslige og juridiske spor

men det forholder sig jo også således at vi

igennem årene har fået en række borgerhenvendelser

med jernbaneoverkørsler anlægsarbejder osv

hvor borgerne synes at de ikke bliver imødekommet nok jævnfør ordlyden i grundloven derfor vil jeg spørge om om ikke ministeren vil være med til at sende det signal til de folk der laver det arbejde selv om de uafhængige

et et neutralt juridisk grundlag

og der er bebudet et lukket samråd og det vil jeg selvfølgelig deltage

rigtig godt at loven blev vedtaget så der faktisk er nogle borgere der kan få en afklaring så skal jeg også sige

jeg må hellere understrege at det

til ministeren og bede om at

det andet spørgsmål relaterer sig egentlig til det henning hyllested har dvælet en del ved nemlig

det socialdemokratiske beslutningsforslag

fra tidligere på året hvor man vil pålægge regeringen at gå i gang med det her

vil bare høre ministeren om ikke det forslag med al respekt

nu har ministeren jo selv leveret nogle gode argumenter nemlig at der er den økonomiske realitet men også nogle

ved starten af folketingsåret det var så hurtigt det kunne lade sig gøre og dermed er det forhold opfyldt den anden var at projektet skulle sættes på finansloven og det er blevet sat på den første mulige fremsatte finanslov

finanslov og det finanslovsforslag skal jo førstebehandles

den første ordfører på talerstolen er herre thomas jensen fra socialdemokratiet værsgo

herunder også at øge indsatsen mod misbrug

godtgørelsesordningen ved eksport af køretøjer fra danmark med lovforslaget sikres det at færdselsstyrelsen har de beføjelser som er nødvendige for at der kan føres et effektivt tilsyn med synsvirksomhedernes

retlige grundlag for at de danske kontrolmyndigheder på området for tunge erhvervskøretøjer kan udføre effektive vejsidesyn og leve op til danmarks eu retlige forpligtelser det foreslås at der indføres en klar hjemmel til at færdselsstyrelsen kan føre tilsyn med synsvirksomhedernes toldsyn på samme måde som styrelsen fører tilsyn med for eksempel synshallernes periodiske syn for at finansiere den øgede tilsynsindsats foreslås det at der opkræves et gebyr per udført toldsyn for synsvirksomhederne ligesom der efter gældende ret opkræves lignende gebyrer for øvrige syn i synshallerne

aftale om en styrket regelefterlevelse på motorområdet fremgår det herudover at mulighederne og behovet for eventuelt at supplere såkaldte specielle synshaller til at håndtere toldsyn skal undersøges nærmere denne undersøgelse pågår stadig væk i samarbejde mellem mellem skatteministeriet og transportministeriet men med det her lovforslag foreslås det dog allerede nu at give transportministeren hjemmel til at kunne fastsætte nærmere regler om en særlig tilladelsesordning for toldsynsvirksomhed ved bekendtgørelse skulle den igangværende undersøgelse således senere vise at der kunne blive et behov for at stille særlige krav til synsvirksomheder der ønsker at udføre toldsyn så er regelgrundlaget forberedt

gennemføres i dag i samarbejde mellem politiet og færdselsstyrelsen da det kun er politiet der har hjemmel til at standse køretøjerne ved vejsiden færdselsstyrelsens synsinspektører står

herefter for selve den tekniske gennemgang af køretøjerne ved vejsiden de danske myndigheder er efter eus vejsidesynsdirektiv forpligtet til at udføre indledende vejsidesyn svarende til mindst fem procent af de indregistrerede erhvervskøretøjer i danmark

fem tusind to hundrede indledende vejsideeftersyn per år for at understøtte myndighedernes mulighed for at opfylde vores eu retlige forpligtelser på området foreslås det at færdselsstyrelsen får hjemmel til at anvise og ledsage erhvervskøretøjer hen til et kontrolsted med henblik på at gennemføre et vejsidesyn uden politiets tilstedeværelse

er alene tale om et supplement til den allerede eksisterende ordning og udgangspunktet vil derfor stadig være at vejsidesyn udføres i samarbejde med politiet færdselsstyrelsen får dog ikke politiets tvangsbeføjelser til fysisk at standse eller eftersætte køretøjer ud på vejnettet styrelsen kan alene anvise køretøjer til et kontrolsted og anmelde forhold til politiet hvis en chauffør ikke efterkommer styrelsens

en væsentlig del af dette tilsyn er at kontrollere de køretøjer

og som stadig befinder sig hos synsvirksomheden når styrelsen er på tilsynsbesøg færdselsstyrelsen oplever cirka et halvt hundrede gange årligt at

en kontrolgennemgang af køretøjet med henblik på at fastslå om synsvirksomheden har udført synet efter reglerne som reglerne er i dag

har færdselsstyrelsen ingen muligheder for at forhindre en fremstiller af køretøjet i at forlade synsstedet det foreslås derfor at færdselsstyrelsen får hjemmel til at stille godkendelsen

berostillelsen køretøjet berostillelsen betyder at køretøjet kører på de danske veje uden at være registreret som godkendt hvilket i sidste ende kan føre til en inddragelse af køretøjets nummerplader det er forventningen at fremstillere af køretøjer trods alt foretrækker at blive

frem for at risikere i sidste ende at få inddraget nummerpladerne forslaget vil derfor komme den adfærd til livs samlet set

ordet til den næste ordfører som er herre kristian pihl lorentzen

har redegjort for allerede består det her lovforslag af en række elementer der følger op på en bred politisk aftale som hedder aftale om styrket regelefterlevelse på motorområdet

vi bliver lidt bedre til at sikre at

ud fra en rimelighedsbetragtning at man skal betale og have de afgifter man skal jævnfør lovgivningen

sandelig også for at sikre en fair konkurrence

det er lige sket på glimrende vis men

jeg synes det er fint at det nu bliver præciseret at færdselsstyrelsen skal føre tilsyn med

med videre og toldsyn er jo det syn der skal laves hvis man

er vigtigt at det sker korrekt

sker unfair konkurrence eller forkerte udbetalinger

en nyskabelse at færdselsstyrelsen

tvivl om at vejsidesynene er vigtige for at sikre og det er de også inden for den tunge

og supplerer politiet i det her arbejde også igen for at sikre en mere effektiv kontrol det hilser jeg velkommen

så håbe at det ligesom bliver første skridt til en videre færd vi har i venstre længe bakket op

en samlet transport branche som med 3f transport og di transport og dansk erhverv og andre i spidsen foreslår at opgaven med vejsidekontrol overføres fra rigspolitiet til

der kan vi jo søge god inspiration i tyskland og vi har endda været nede at studere det vi har været med på arbejde ved den såkaldte brg bundesamt für güterverkehr

og frigør således politiet for den opgave hvorved der i øvrigt kan

en del politibetjente til andre egentlige politimæssige opgaver

forslag som er kommet fra som sagt en samlet transportbranche

ret nyskabende og måske også lidt problematisk at det er eu der

med det her lovforslag bestemmer at det lige præcis er fem procent af alle erhvervskøretøjer der skal indkaldes til kontrol altså fem tusind to hundrede kontroller det er

jeg er imod at man kontrollerer de her køretøjer

set ganske fornuftigt spørgsmålet er hvem venstre

og her er der jo så et konkret tiltag er det virkelig nødvendigt at vi har et eu system der bestemmer kontrolniveauet i medlemslandene kan vi ikke godt selv finde ud af det i folketinget eller på ministerielt niveau for

en ens håndhævelse det er lige præcis det der har været problemet for eksempel omkring køre hvile tid for at tage noget andet

det nytter jo ikke noget at du har nogle regler der er fælles i hele europa og at

i nogle lande er fri jagt og man i andre lande

meget meget nidkære så det er jo formentlig et ønske fra eus side om at opnå et nogenlunde ensartet kontroltryk

på alle områder jeg synes jo

kontroller i en årrække

at det er det enkelte land der skal vurdere hvor mange kontroller der skal være nu er der jo nogle fælles regler og da vi er medlem af eu og jeg hører ingen partier der vil melde os ud af eu

derimod er der måske nogle østeuropæiske lande hvor man ikke går ret meget op i kontrol af de her regler og jeg tror egentlig at de her regler mest

anse det her for at være en slags første skridt eller hvad man skal kalde det på vejen mod det højt elskede

og det er også fair nok synes jeg jeg har nemlig sådan set den samme opfattelse

venstres side kan se nogen problemer i at begynde at overføre for eksempel vejsidekontrollen til færdselsstyrelsen jeg ved godt

når politiet udtager dem så har

færdselsstyrelsens inspektører med

politimæssigt uddannet men men mener man overhovedet ikke

hyllested kommunikerer med 3f men jeg kommunikerer en del med dem og det er et stærkt ønske hos fagbevægelsen som gerne vil

de er tværtimod dybt professionelle men de er ikke ret mange og derfor har vi et meget lavt kontroltryk på det her område og det skal vi simpelt hen blive bedre til det skal spredes ude i europa at når man kommer til danmark

og det er derfor jeg er tilhænger af den her model og hvis man kan finde ud af det i tyskland og det fungerer godt i tyskland det vi set med egne øjne så tror jeg også vi kan få det til at fungere i danmark efter en fornuftig overgangsordning hvor vi selvfølgelig skal sørge for at det er dybt professionelle folk der arbejder med det her

der skal bare være flere der beskæftiger sig med

politikredsene også har et ansvar for de her vejsidekontroller og så sent som i går

kan man sige at om det ligger i færdselsstyrelsen eller om det ligger i tungvognspolitiet som jo trods alt har karakter af en slags

kan for så vidt være ligegyldigt hvis ressourcerne er tilstrækkelige og det er jo lige nøjagtig

har været problemet med ressourcerne hos politiet de har ikke været til stede og tungvognsbetjentene er blevet brugt til grænsebevogtning og terrorindsats og

jeg skal give dig til alt muligt andet end det de har en rigtig lang uddannelse til

måske det der er problemet det løser vel ikke

skal følge med men så sent som i går havde jeg en

her i salen med justitsministeren om det her på baggrund af en artikel der har været i lastbilmagasinet der hedder tungvognskontrollen sejler

og de andre organisationer inden for transportverdenen i det her så jeg håber vi kan mødes

nævne er den her udmøntning af aftalen om

ligger på skatteministerens område

at der blev svindlet ret massivt med eksport af køretøjer

massiv svindel med det man kalder selvanmelderordningen altså hvor man som erhvervsdrivende selv kunne melde ind hvad ens bil var

man konstateret at det kunne man

håndtere ude i branchen så derfor har man så fundet en ny model hvor vi afskaffer selvanmelderordningen

der skal være nogle specielle synshaller som så

for det før har det været

det koster nogle penge at få en myndighed til det og derfor er

indførelse af nogle gebyrer som skal være med til at finansiere det

en god måde at finansiere det på altså at det er dem som eksporterer bilerne som så også betaler for at det faktisk bliver værdisat rigtigt

den del af lovforslaget den anden del som også er nævnt af andre

lave de her vejsidesyn som nævnt

politiet der hiver lastbilerne ind til siden og så er det

men politiet er også presset i dag

det giver god mening at man vælger at sige at skulle færdselsstyrelsen ikke få lov til

så er der den sidste del som jeg også nævnte i mit spørgsmål til venstres ordfører som jeg synes er lidt

vi har en kontrol af de her store erhvervskøretøjer men det mere principielle er

så også være kiosksvindel eller selskabssnyd eller momskarruseller

jo for at få en adfærdsregulering af erhvervslivet så de faktisk holder op med at køre ulovligt

var massive problemer så man faktisk har givet op i en årrække men det må landene da selv

har en overnational myndighed som eu der bestemmer

det lige præcis det her kontroltryk der skal være i de enkelte medlemslande for jeg synes at det kan man altså godt selv finde ud af enten her i folketinget eller ovre i transportministeriet så

synes det er en uskik at man på den måde tror at man skal bestemme et lands kontroltryk fra eus side det gør vi altså bedst selv i medlemsstaterne

lave her kontroller men jeg vil bare spørge ordføreren

så sandelig også være udenlandske køretøjer som der

er ordføreren ikke enig i at det er vigtigt at vi har den her kontrolfunktion

det principielle i hvem der så skal bestemme kontroltrykket

jo helt enig i at det er vigtigt at kontrollere de her lastbiler

så gearer vi kontroltrykket op til seks tusind biler

massive problemer så de holder det høje kontroltryk det kan medlemslandene jo godt selv finde ud af så det er ikke for

hvad kontroltrykket skal være på det her område eller på kiosksvindel eller momssvindel eller eller andre ting

behov for men nu er det fine ved eu samarbejdet jo også at på den her måde

regulering der også gør at man i andre lande har det samme kontroltryk sådan at vi også sikrer os at man i polen ungarn og andre lande

de lastbiler og de godstransporter rundt på vejene sådan at hvis de så skulle bevæge sig

større sandsynlighed for at der ikke er nogen der er til gene for

resten godt kan finde ud af det skal man så lave standardregler fordi land ikke kan finde ud af det

betyder jo ikke at eu skal beslutte det

noget eu skal bestemme

det også er opstået fordi selv eu er blevet forskrækket over omfanget af

svineri for at sige det rent ud der foregår

er enig med herre thomas jensen i at det det kan være rigtig fornuftigt i forhold til de lande som i dag

højere op og det er i virkeligheden det vi skal jo ikke bryste os så meget i danmark altså

halter alvorligt i danmark

standarden for det og så opfylder vi vores forpligtelser og så er der ikke mere fokus

også mit budskab der kunne jo nemt komme en periode hvor

nu bliver vi oversvømmet af lastbiler i dårlig stand og

andet område på færdselsområdet som så har brug for at få en ekstra kontrolindsats

fra bruxelles man bedst kan se hvad

indholdet af det her lovforslag så det vil jeg ikke gentage men blot fremhæve to pointer det første er at

er en del af en større aftale her i folketinget om at øge kontrollen med biler når

de skal importeres og eksporteres

række medier blandt andet jyllands posten og danmarks radio

afslørede hvordan der blev snydt og måske også bare fejlet med at betale den korrekte registreringsafgift og told når når biler blev eksporteret

være behov for at øge kontrollen med det her og det var alle partier heldigvis enige om

for transportministeriets ressort og senere i dag kommer der

skatteministeriets ressort og det støtter vi selvfølgelig op om ligesom ligesom alle andre partier har været med til det det andet er at vi skal lave kontrol af køretøjer både i forhold til køre hvile tid men også i forhold til om køretøjerne har den standard de nu skal have og at synet af køretøjer

så bilen kan bremse og ikke er ved at falde sammen og alle

nogle helt logiske ting der foreslår

ministeriet nu at færdselsstyrelsen skal hjælpe politiet med den opgave og det ser jeg også som en meget logisk og fornuftig

så det her med at transportministeriet som sådan overtager opgaver fra politiet som transportministeriet det her tilfælde færdselsstyrelsen sagtens kan overtage

der er brug for politibetjentenes tid mange andre steder

er det jo med det formål at gennemføre en aftale som sf også

en rigtig god aftale som enhedslisten såmænd også er med i og som jo i bund og grund handlede om at

inden for hele det her spørgsmål omkring vurderingen af værdien

det var rigtig godt at man lavede den aftale hvor hovedelementet jo var at man simpelt hen afskaffede det

selv kunne vurdere værdien af sin bil det medførte selvfølgelig selvfølgelig at de blev vurderet helt forkert

er et lille hjørne af det hvor man

med de ting og det er jo en forudsætning for at motorstyrelsen så i sidste ende kan sætte den rigtige værdi det er så motorstyrelsen der fremover gør

sker på baggrund af at man jo altså har fået nogle målkrav fra eu

minimum fem tusind to hundrede vejsidesyn

skal udtages til vejsidesyn

den tyske oversættelse

det synes jeg faktisk ikke er helt uproblematisk altså i enhedslisten er vi

nogle situationer hvor der kan være konfrontation i luften det ikke det almindelige ved vejsidesyn men det kan

som har ret til magtudøvelse og som kan tvinge et køretøj

ikke fordi vi synes at man i politiet nødvendigvis

som som har en lang politimæssig

i forvejen når der foretages vejsidesyn

bruger man jo også færdselsstyrelsens inspektører

er tidligere mekanikere og chauffører og vognmænd og sikkert alt mulig andet også

kunne sagtens foregå i regi

om ressourcer og så handler det vel også lidt om hvem der bestemmer jeg tror at færdselsstyrelsen måske er lidt irriteret over det og der er måske også problemer med

det er politiet der ligesom bestemmer nu laver vi nogle syn og inviterer

ikke er helt ligetil jeg synes i hvert fald at det kalder på en større diskussion af det hvis vi sådan ligesom er på vej til at udvikle

et transportpoliti også fordi jeg synes faktisk i forvejen har konturerne af

transportpoliti nemlig tungtvognspolitiet

lov til at lave det de er rigtig gode til og det de har en rigtig rigtig lang uddannelse i nemlig at kontrollere den tunge

især den tunge erhvervstransport

bliver brugt til alt muligt andet jeg har nævnt grænsekontrol terrorbevogtning ja der er ikke det de ikke er blevet brugt til og

om ressourcer der er ingen tvivl om at politiets kontrol

igen et spørgsmål om ressourcer og så snyder man sgu lidt på vægten undskyld

overføre den her opgave til færdselsstyrelsen i hvert fald ikke uden

en foregående diskussion så vil jeg sige at vi

at politikorpset måske har brug for sådan bløde jobs ikke de der meget meget hårdt jobs som man oplever i i ordenspolitiet og så videre

man har brug for de der bløde bløde jobs det er noget af det hårdeste man kan komme ud for

politibetjent og det er fysisk og psykisk belastende det skal der også tages hensyn til

eventuel overførsel af opgaver fra politiet til andre myndigheder jeg kan

er en udtalt skepsis selv om en en samlet transportbranche inklusive 3f transport

mener at det er den vej vi skal gå så det har vi som sagt ingen betænkeligheder

til stede så er det jeg spørger er der ikke en vis chance for at

der jo i høj grad konfrontation i luften og det kan man altså godt finde ud af

så tilkalder man politiet hvorfor hvorfor kan man så ikke bruge det argument i det her tilfælde hvor der er tale om en forholdsvis fredelig vejsidekontrol er det fordi

har en stærk interesse i at politiet bevarer alle opgaver i sit regi

helt så medgørlige for en minister

i en styrelse det synes jeg også har en vis værdi det tiltaler

til for eksempel i det her tilfælde færdselsstyrelsen men

fuldstændig rigtigt er skeptiske over for det vi synes det er godt

den myndighedskontrol den myndighedsudøvelse der kan forekomme i forskellige sammenhænge hvad enten det er i nattelivet eller på en rasteplads ved en vejsidekontrol

tilhængere af politiet lad det nu ligge jeg må bare konstatere at det her med at det er civile der gør det fungerer fint i tyskland så kunne det måske også fungere i danmark

jeg vil spørge ind til er de her bløde job for aldrende betjente det er jeg da helt med på de skal jo ikke ud og i krig med bander og

men kunne man ikke forestille sig andre bløde job i politiet til de betjente efterforskningen af indbrud som ikke bliver lavet i dag det kunne være færdselskontrol man kunne starte her udenfor hvor der sker ulovligheder hele tiden

styrkelse af nærpolitiet kunne man ikke forestille sig andre bløde job til politiet som desværre ikke

et korps som politiet har brug for også den slags job det er et hårdt

man har bandebekæmpelse har herre kristian pihl lorentzen selv været inde på og der kan nævnes rigtig mange

nødvendigt at der i det korps også er en mulighed for at få om jeg så må sige en blød tilbagetrækning eller i hvert fald en pause

diverse ting og sager i den her sag jeg kan sige at vi generelt kan bakke op om at styrke kontrollen med køretøjer i forbindelse med syn

i lovforslaget at færdselsstyrelsen som supplement

politiet får adgang til selv at anvise tunge køretøjer ind til vejsiden det betyder for mig at der i hvert fald ikke kommer færre betjente på gaden og forhåbentlig endda nogle flere det er vi meget meget glade for vi bakker også op om styrkelsen af kvaliteten af de toldsyn der gennemføres i synshallerne hvor køretøjernes stand bliver vurderet forud for eksport da selvanmelderordningen jo bortfalder

for eksport det anser vi som en god løsning også for at

og der vil jeg så høre ordføreren om ordføreren er enig med vi øvrige partier som synes der er et problem der

næste ordfører i rækken er herre henrik dahl

styrket efterlevelse på motorområdet som

dengang var repræsenteret i folketinget og derfor er lovforslaget også et af de her mange lovforslag

det er en ukontroversiel aftale som gør op med det snyderi der jo desværre har været på motorområdet hvor der har været svindel for meget store beløb og som har gjort at vi skal have et et opgør med den måde kontrollen er foregået på hidtil der blev før spurgt om det her med det bureaukratiske og der kan jeg sige at

jeg ud af at i sundtoldens tid var det sådan at hvis en skibskaptajn underdeklarerede lasten på et skib kunne staten købe lasten til den underdeklarerede værdi man kunne jo godt have gået den

det her forslag er også godt og der vil ikke komme nogen ændringsforslag fra os der kommer også hjemmel

gebyrfinansieret toldtilsyn og vejsidekontroller uden politiets deltagelse

bakker vi selvfølgelig op om den

det er jo gennemgået

ordførerne på mange måder det var som sagt

der før valget blev enige om om disse principper

en del af det på det tidspunkt al den stund at

jeg har også noteret mig fru mette thiesens bemærkninger en generelt positiv tilkendegivelse

påvirkninger for god ordens skyld

som handler om det lovforslag som korresponderer på

og som også behandles lidt senere i salen i dag men da også skatteministeren er til stede

debatten og jeg synes for god ordens skyld blot lige vil slå fast at

sådan at der er et

så er det for mig at se ikke et dårligt måltal det synes

det er også vigtigt at understrege at eus måltal jo ikke

har registreret at der blot er foretaget to tusind tre hundrede og femten indledende vejsidesyn i år

med al ønskelig tydelighed at der er behov for at styrke

til eu på det her område så har vi sådan set ikke et overblik over andre landes kontroltryk

set heller ikke sige om danmark på det her punkt ligger over eller under i forhold til

synes også det er vigtigt at slå fast ikke mindst affødt af herre henning hyllesteds bemærkninger at det jo i bemærkningerne til lovforslaget

tilkendegives at vejsidesynet også fremover udføres i samarbejde med politiet og at færdselsstyrelsens nye beføjelser alene er tænkt som et supplement til den gældende ordning

kontrol på ingen måde kan anfægtes i form af om det er det

en dårlig kvalitet tværtimod synes jeg at færdselsstyrelsens medarbejdere gør et rigtig godt stykke arbejde og derfor synes jeg kun det er godt

vi skal leve op til som sagt ser

meget frem til den videre behandling af dette lovforslag

med ministeren at det er godt at man får øget kontrollerne men

eu bestemme antallet af kontroller og kontroltrykket

være folketinget eller ministeren som

minister som så er delegeret videre til en styrelse men hvorfor skal eu bestemme det her altså der kan

så hvad er logikken i at det skal være eu der skal bestemme det her og ikke det danske

det som så piner mig lidt

understrege at vi bør have et højere kontroltryk end

så omvendt at det er rigtig fornuftigt at vi sikrer at også andre lande har et kontroltryk som

det kun godt hvis man også i sverige og tyskland og andre af vores nabolande har et højt kontroltryk sådan

kunne henvise til ministerens egen partifælle statsministeren som jo i åbningstalen gjorde noget ud af at at fordi man kan se et problem skal man

for at smøre et kontroltryk ud over alle lande

vi skal lave flere kontroller i danmark

og der må man bare sige det står jo lysende klart at vi jo altså ikke har været i stand til

noget efter med det antal kontroller som er udført indtil nu i år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

tilsvarende lovforslag fremsat af den tidligere regering det foreslås at ophæve retten til de særlige fradragsregler for finansielle virksomheder

er en konsekvens af europa kommissionens konklusioner hvor de særlige fradragsregler

fundet uforenelige med statsstøttereglerne det er selvsagt vigtigt for regeringen for socialdemokratiet at vi overholder vores internationale forpligtelser og derfor fastslår vi også med lovforslaget her at de danske regler er i overensstemmelse med eus statsstøtteregler derudover indeholder lovforslaget også ændringerne af kapitalkravene der blev strammet i forbindelse med finanskrisen

for virksomheder til at basere sig på lånekapital frem for egenkapital og det er positivt for samfundsøkonomien og for virksomhederne selv

spørge betyder det så at der skabes usikkerhed om retstilstanden fremover

der er svaret nej de almindelige skatteretlige regler og praksis som i dag allerede gælder for de ikkefinansielle virksomheder vil gælde i disse tilfælde

hvor der står at de penge der kommer ind provenuet her skal gå til at finansiere aftalen om seniorpension indgået mellem den daværende regering

forskellig side og i forhold til

det spørgsmål som ordføreren

vurdering og det er den prioritering som

har fundet er rimelig og

hvorfor kunne det ikke

her og nu og på bundlinjen står at vi bakker op om

fremgår af lovforslaget fra en tid omkring finanskrisen hvor vores banker skulle

noget mere så de havde noget at stå imod med når der kom en potentiel ny finanskrise det

man gav det her fradrag fordi hybrid kernekapital så kunne træde ind i stedet for egenkapital og derved også give en polstring og det kunne jo være godt på det tidspunkt men

eu så meddelt at det her fradrag kan agere ulovlig statsstøtte til bankerne

fremgået af debatten er en del af finansieringen

er lavet omkring ret til seniorpension for nedslidte hvor de her tre hundrede og halvtreds million kroner

synes er er ganske fornuftig men jeg vil også jeg undrer mig over hvorfor man har valgt at pille det ud af aftalen fordi det

standard herinde at hvis der er finansiering fra et lovforslag

vises det også hvilken aftale det så indgår i

til seniorpensionen eller hvad der ellers kan være af grund til det

vide at de her penge går til seniorpension

kommissionen har fundet at de danske særregler for hybrid kernekapital giver en positiv forskelsbehandling af den finansielle sektor

vi fra enhedslistens side er de største tilhængere af eu men roses den som roses bør og vi er

enige med eu her og det er godt at det her skattehul bliver lukket hybrid kernekapital er jo egentlig et lån til banken men som er givet på nogle helt særlige vilkår først og fremmest kan det principielt aldrig opsiges det løber uendeligt og derfor

stort set lige så godt som bankens egne penge egenkapitalen der er i praksis ikke tale om normal gæld og rentebetaling og derfor mener eu også at man laver en positiv særbehandling af finanssektoren når disse er berettiget til et rentefradrag for

vil så fjerne det særlige fradrag for hybrid kernekapital og lade finanssektoren omfattes af de normale skatteretlige regler hvor man ikke får fradrag for denne særlige type gæld det er fornuftigt og halvtreds

kroner i statskassen det er bestemt værd at tage med og heldigt må man sige for forligspartierne bag aftalen om seniorpension som enhedslisten også støtter som allerede inden lovforslaget blev behandlet havde snuppet penge til at finansiere denne

aftale i forhold til spørgsmålet om om seniorpension som

at problemet jo i virkeligheden den aftale der er lavet er underfinansieret

der er blevet efterladt en regning på op til et par hundrede millioner kroner som den nye regering skal samle op for at den finansiering der er lavet til seniorpension skal hænge fuldt ud sammen

det vil være oplagt at det her også indgår som en del af det regnestykke men det er ikke det virkelige problem det virkelige problem er at dette også

brugt penge og lavet aftaler hvor man i virkeligheden ikke

det flertal som nu skal rydde op efter den slags og det gør vi så gerne der er tre milliard

dem må det nye flertal jo finde blandt andet et par hundrede millioner

været rart hvis man havde fundet pengene til noget så fornuftigt som seniorpension

skatte og afgiftsnedsættelser som

været aftalt for to tusind og femten

nitten og som hvert år vil koste næsten to og tyve milliard kroner

andre politiske valg som havde været mere socialt retfærdige og som havde været mere økonomisk ansvarlige havde man sådan set også haft en fuld finansiering af

kan udgøre en ulovlig statsstøtte men som jeg læser det

der kommer fra eu og i nye borgerlige lægger vi

ikke støtte en udgift på tre hundrede og halvtreds million

er sikkert at den her udgift kun bliver ved erhvervslivet

lagt ud på kunderne altså ganske almindelige danskere som har lønkontoer og boliglån og banklån og alle mulige andre lån

jeg kan

også vil smide ekstra udgifter ud på erhvervslivet

ud på erhvervslivet

det er rigtig rigtig mange penge

erhvervet sandsynligvis vil sende regningen videre til brugerne

det vil vi ikke være med til det er ikke borgerlig politik

undre mig over at partier som i valgkampen kørte med parolen at

har alle lande implementeret det her og har alle lande til hensigt at implementere det her altså kan være vi fuldstændig sikre på at det her er noget som eu står fast på at samtlige lande skal gøre det kunne være dejligt at få en konkretisering af det jeg ved at der indgår nogle lande

holland og sverige sammenlignet med men er det alle lande som som

fjerner man den særlige fradragsret for renter af hybrid kernekapital og det er jo en genfremsættelse af et

næsten uændret form vi er som flere andre også forundrede over at der ikke længere

aftalen om ret til seniorpension for nedslidte men det får vi vel

en betydelig risiko for at eu vil underkende så vi synes jo det er

ud på en banksektor som sandsynligvis vil sende regningen videre til borgerne

ikke være bedre at vente til vi kan være sikre på at eu siger at det her

hvis der går meget lang tid og der så for eksempel kommer et tilbagebetalingskrav jeg tror at det samlede tilbagebetalingskrav i den berygtede ambisag fra

er en og halvtreds milliard kr vi taler om så det er altså en alvorlig sag

blive underkendt og der mener vi

overvejet sagen ikke at vi skal acceptere

positive og lad mig bare

jeg næsten høre at der ville blive spurgt ind til efterfølgende hvordan det kan være at det

det provenu der er ved det her det her lovforslag

og jeg tror ikke at det for folk der har været herinde lidt længere vil være nogen overraskelse

skal behandles efterfølgende

hvis det her element af finansiering i seniorpensionsaftalen var den største udfordring så synes at man

den samlede aftale for virkeligheden er jo den at der

finansierng i den her aftale jeg synes at man skulle

jo rigtigt nok som herre rune lund har sagt

ud over at der måske i særlig grad på

område og på politiets område var nogle helt særlige udfordringer da vi trådte ind ad døren så er der efterladt

store regninger og et samlet hul i kassen på op imod tre milliard kroner der synes jeg at man måske

i beskæftigelsesministeriet og bidrage til

hvordan den så også bliver finansieret

ved hvad det er jeg har tænkt mig at svare når

bliver stillet men derudover vil jeg

lovforslaget det er ikke nogen stor overraskelse at der er en relativt bred opbakning til

er der tale om en genfremsættelse af et lovforslag fra den tidligere regering og jeg

lovforslaget sikrer jo først og fremmest at der ikke kan rejses tvivl om

de danske regler også stemmer overens med eus statsstøtteregler vi må jo indstille os på og det er helt nødvendigt og også fuldstændig rigtigt at vi selvfølgelig har internationale forpligtelser som skal overholdes

problemer med den særlige adgang til fradrag som den finansielle sektor har og de problemer relaterer sig til

det her særlige hybridkernekapitalspørgsmål altså at fradraget kan være uforeneligt med statsstøttereglerne derfor handler det her lovforslag jo først og fremmest om at fjerne den her tvivl og det er jeg meget glad for at vi gør og som jeg

også oplyse at vores naboland sverige har valgt samme model altså en ophævelse og det samme gælder også nederlandene samtidig

også glædeligt rydder vi op i nogle af de særregler som stammer fra tiden efter finanskrisen hvor der blev stillet nye og strammere kapitalkrav til bankerne

her under finanskrisen at vi gjorde i dag er situationen heldigvis en anden og bankerne står bedre rustet til at klare sig også uden særfordele endelig fjerner vi med

at basere sig på lånekapital frem for

er godt ikke bare for virksomheden selv men det er jo også rigtig godt for vores samfundsøkonomi derfor

lovforslaget her handler om er den rigtige øvelse og løsning det er klart

selvfølgelig kan opstå spørgsmål om hvad retstilstanden så vil være fremover i det her tilfælde er

fradrag men de almindelige skatteretlige regler

der vil gælde det vil sige de regler der allerede i dag gælder

og det er der jo også redegjort for i lovforslaget så med andre ord er

tak for den relativt brede opbakning og at jeg ser frem til en god behandling af lovforslaget i

seniorpension og som jeg forstår det var det også

skridt er at man ikke fjerner den finansiering der er fundet

så hvordan kan det være at man fjerner de penge der er sat af til at gennemføre seniorpension når man siger

jeg tror at det

set også for partiet venstre jo vil være

prøver at reflektere lidt over om det er så særlig ansvarligt at man efterlader et hul i statskassen på tre en halv milliard kr når man forlader regeringskontorerne og laver en stor aftale som man igen her i dag står og påpeger

det er vi enige i

og halvtreds million kr som den aftale man har lavet altså ikke er finansieret med hvis vi ser på hvor

så alle os andres skyld

man har fjernet den her sætning fra det gamle lovforslag hvad skyldes det vil man ikke bruge

tidligere regeringsskift og tidligere aftaler der ligesom er gået på tværs af regeringsskift så vil det ikke være nogen overraskende øvelse men det jeg synes ville være det allerallerbedste var hvis

tog venstres ordfører

som jo altså er på op mod

og halvtreds million kroner i to tusind og fem og tyve

starte med at bruge som en del af finansieringen jeg køber ikke helt

er jo stadig væk et flertal i folketinget der står bag aftalen

koblingen er der jo stadig væk til den finansiering for man støtter aftalen og man støtter finansieringen hvorfor så pille det ud det giver jo

og der synes jeg bare at man skulle prøve at tage hinanden i hænderne og så gå over og

og halvtreds million kroner i den her aftale

altså det er da en sjat for nu at sige det på

man har efterladt en aftale med et kæmpe hul i kassen og og den aftale er jo så en meget meget stor del af det kasseeftersyn som finansministeren

hvor den samlede regning som er efterladt er

derfor er det jo også alene det danske folketing som nu beslutter

at den kan være uforenelig med statsstøttereglerne og derfor traf den tidligere regering den her beslutning og den nuværende regering

ministeren selv to lande men jeg kunne godt tænke mig om ministeren kunne nævne hvad de andre lande i eu har tænkt sig at gøre på det her område du nævner selv sverige og holland men hvad med resten af landene

følge det her som kan komme fra eu eller

lande som på det finansielle område er i konflikt med statsstøttereglerne tror jeg kræver et

spørgsmål i skatteudvalget og så er jeg helt sikker på at der er embedsmænd i skatteministeriet som

to hundrede og tolv der er blevet suppleret af yderligere

og det er helt afgørende for tiltroen til myndighederne og dermed

det ligger derfor fint i tråd med regeringens arbejde med at genopbygge tilliden til myndighederne og i det her tilfælde til skattemyndighederne lange ventetider skaber usikkerhed for virksomheder og borgere og det er ikke holdbart derfor er det glædeligt at skatteministeren nu

behandlingstiden i klagesager den del af lovforslaget som genfremsættes består i udmøntning af retssikkerhedspakke

foruden en mere effektiv sagsbehandling foreslås det at indføre en ny ankenævnsstruktur og det sker ved en ændring af fordelingen af sagstyper mellem skatteankenævnene og landsskatteretten så sagerne målrettes afgørelsesmyndighedernes kompetencer hvilket er ganske fornuftigt desuden foreslås det at der fra starten af næste år ikke længere ydes omkostningsgodtgørelse i klage og og retssager om tilbagekaldelse af afgørelser om refusion af udbytteskat og det giver også god mening det skal ikke være sådan at udenlandske selskaber og pensionskasser har adgang til at benytte den danske tilskudsordning til at få prøvet tilbagekaldelse af afgørelser om refusion af

jeg ser frem til den kommende udvalgsbehandling og jeg glæder mig over at vi fra lovgivernes side for alvor nu får sat skub i styrkelsen af

en afgørelse og man ønsker at klage over den afgørelse og man så får ret over for staten er det så ikke rimeligt at staten godtgør de omkostninger man har haft

pensionskasser skal have adgang til at benytte den danske tilskudsordning til at få prøvet de her tilbagekaldelser af afgørelser om refusion af udbytteskat ved den administrative klagemyndighed så derfor finder jeg at den her ændring i forhold til lovforslaget er helt

hvert fald især danske statsborgere

hvad vi laver af lovarbejde i folketinget skal

også overbevist om at vi ikke kommer

en hurtigere vej igennem klagesystemet det skyldes jo at det har været

og tilføre flere ressourcer så vi får

hundrede og seks og halvfjerds medlemmer hvoraf

skattefaglig indsigt og femten vurderingsankenævn med i alt tre

er rigtig fornuftigt det er jo også et forslag som har groet i vores have kan man sige

det er den tidligere venstreskatteminister der har lavet aftalen med alle folketingets partier så vi synes det er rigtig fornuftigt fornuftigt at få fordelt sagerne mere

at sikre en stærkere faglighed der er dog sket den ændring at funktionsperioden nu forlænges med seks måneder til og med den tredivete juni

kan de samme medlemmer ikke sidde i begge nævn og det kommer nok til at give en udfordring med at sikre at der er nævnsmedlemmer nok

der sidder i fællesankenævnene der er brug for i skatteankenævn og i vurderingsankenævn

hvordan man vil sikre at der stadig væk er mulighed for at få nogle medlemmer når de

mig er at medlemmerne af fællesankenævnene forlader

for at komme i skatteankenævn og vurderingsankenævn og

så vil funktionsperioden frem til ultimo

set bare være på papiret og ikke i virkeligheden så hvordan skal det lige håndteres på en hensigtsmæssig måde men med de ord

sige nu at det gør vi også denne gang det er en udmøntning af en aftale om

før valget var var med i og derfor forventer jeg også

en bred opbakning til det heldigvis er det sådan at

de fleste nok ikke har brug for at klage

er det også utrolig vigtigt for dem som har brug for det at der er en god klagestruktur med ankenævn landsskatteret

at forbedre det i hvert fald den del der hedder sagsbehandlingstiden som

udtryk for et kompromis

er det nok for os alle sammen jeg vil ret utraditionelt

ud af den tidligere regerings udspil

hvert fald forringede retssikkerheden på rigtig mange områder

det kan man så stadig væk så

et helt andet sted problemet med den lange sagsbehandlingstid var ikke borgerens

i skatteankestyrelsen rapporten fortæller meget tydeligt at der er en forskel på produktiviteten

på faktor seks så der er

at komme efter tror jeg i skatteankestyrelsen

godt lovforslaget

er for eksempel noget om hvilke sagsområder der skal ligge i henholdsvis skatteankenævn og landsskatteretten

i landsskatteretten hvilket der egentlig ikke var lagt op til inden vi lavede den her aftale fritvalgsordningen ophæves hvilket jeg

at jeg synes det er positivt at vi får styrket skatteankenævnene ved at der kommer

dårligt men grundlæggende er det et ganske godt kompromis som man kan se sig

der ligger en rigtig god politisk aftale bag det her lovforslag fordi det netop er en aftale og dermed også et lovforslag i forhold til retssikkerhedspakke

som betyder at vi får styrket retssikkerheden at vi får nedbragt sagsbehandlingstiderne og at vi får styrket lægmandselementet i vores klagesystem på skatteområdet jeg får egentlig også lyst til

godt samarbejde med ikke mindst

dansk folkeparti og socialdemokratiet på det

det aftaleudkast vi først blev præsenteret for

forslag som ville forringe retssikkerheden og som ville svække lægmandselementet og vi endte jo faktisk et helt andet sted så jeg synes at det på den måde var en fin proces som leder frem til noget som er rigtig fornuftigt som jeg også nævnte

det er sådan at landsskatteretten vil behandle principielle sager og på den måde bør der være taget højde for det men det er klart at vi lige må følge udviklingen og se hvordan det kommer til at forme sig

skatteeksperters rolle og funktion

skatteministeren skal fastsætte nærmere retningslinjer for anvendelsen af de her

må følge lidt med i fordi

om hvordan noget som er en lægmandsinstitution spiller sammen med at der kommer nogle folk som har en skattefaglig ekspertise

det kan være en fordel på den måde at skatteankenævnene i højere grad vil kunne

tage en diskussion af de vurderinger der kommer fra skatteankestyrelsen men det kan også være en

underminering af selve lægmandselementet eller lægmandstankegangen i vores struktur på klageområdet så der kan være for og imod

tror vi nok fra enhedslistens side at det vil være en

hvert fald bare lige den problematik man skal gøre opmærksom på altså at man styrker lægmandsinstitutionen ved at der er nogle eksperter som så

sige er på lægmandsinstitutionens side og som kan

kan undergrave hele ideen

må jo følge med i hvordan det går

når reglerne bliver udmøntet og hvordan de bliver brugt

i lovforslaget og det er funktionsperioden

som som bliver forlænget det kan vi

så foreslås det at der fra årsskiftet ikke ydes omkostningsgodtgørelser i klager og retssager om tilbagekaldelser om afgørelser af refusion af udbytteskat det kan vi kun bakke varmt op om altså der er ingen grund til at de personer som har været involveret i udbytteskatteskandalen i forhold til at der er blevet udbetalt

få dækket deres omkostninger på den her måde altså dem betalt af den danske stat jeg vil i øvrigt nævne at lige præcis

omkostningsgodtgørelser jo var en del af den såkaldte retssikkerhedspakke i

var det centrale element der gjorde at vi ikke kunne støtte retssikkerhedspakke i i sin tid nu kommer der så

den omkostningsgodtgørelse som skete med retssikkerhedspakke i

i forhold til omkostningsgodtgørelser i klager og retssager om tilbagekaldelse

jo selvfølgelig et fremskridt at der sker den tilbagerulning lige præcis på det her område men

er for mig en anledning til at vi får genbesøgt hele den aftale omkring omkostningsgodtgørelse eller hele hele

i hvert fald noget jeg gerne vil snakke med den

store firmaers advokatkontorer eller andre som vi har set det her i udbytteskatteskandalen

kan gå ind og og søge om refusion for de udgifter som som de har

mellem den danske stat og nogle folk som vi sådan set mener har svindlet eller som minimum har udbetalt penge på et forkert grundlag det synes jeg nok ikke at skatteborgernes penge skal gå til dem kan vi bruge på andre ting men vi er tilfredse med det her lovforslag vi er positive over for det og vi har sådan set tænkt os at stemme

har det været rystende at stå og se på ikke kun hvordan skiftende regeringer men også folketing og embedsfolk

når vi som borgere har været tvunget til at aflevere halvdelen af vores penge ind til politikere og ind til en stat penge som kunne have gjort bedre gavn i vores egne lommer eller

er blevet skaltet og valtet med

imod staten og du vil klage over staten og du får ret i din klage over staten

udmærket godt at der er nogles retsfølelse som kan blive krænket når vi kigger på de pensionskasser og

fra canada og andre steder i verden som har tømt den danske statskasse på den måde

der blev berørt af det her men at det var de store spillere på området

staten gør det dyrere at være borger og det gør man også med det her forslag fordi gebyret klagesager

nævner man selv i forslaget at det kan komme over det man kalder bagatelgrænsen og derfor vil det også være naturligt at få en besvarelse på hvor mange sager der efter ministerens opfattelse har været under bagatelgrænsen og hvilke beløb det så omhandler for det må man have konkluderet siden

hvad er så den forventende forbedring

har man sat nogen forventede måltal op på hvor meget man kan

at høre konkret fordi forslaget koster alligevel lidt penge

forslaget der var et par spørgsmål

både en mere effektiv sagsbehandling men

herre dennis flydtkjær

ser på det udspil der kom fra regeringen til der hvor det landede

en ganske fornuftig balance

spørger herre lars boje mathiesen fra nye borgerlige om konsekvenserne af at man nu siger at der ikke længere skal være omkostningsgodtgørelse

tilbagekaldelse af afgørelser om refusion af udbytteskat

når vi taler om tilbagekaldelser

ikke er fru jönsson ovre på den anden side af sundet

udenlandske selskaber og fonde som jo her har haft en mulighed for at

udbytterefusion det synes jeg er helt rimeligt hvis jeg skal

vi kan sagtens bore det ud i i udvalgsbehandlingen men

pensionskasser og store fonde

måltallene så for hele konceptet og aftalen på nogle af de her områder med sagsbehandling

at give et bud på i i udvalgsbehandlingen men først og fremmest

positive modtagelse her af lovforslaget som jo er en

jeg synes at lovforslaget tager fat på det grundlæggende problem

som vi har stået med i for lang tid nemlig at det har taget alt for lang tid at behandle klagesager

for virksomhederne og det giver usikkerhed når behandlingen af klagerne trækker ud og derfor er jeg glad for at et bredt flertal i folketinget har taget fat på det her

tvivl om at det kan udgøre en stor økonomisk belastning for den enkelte

når oplevelsen er at ventetiden i de her sager trækker ud og det kan være en fuldstændig urimelig situation at stå i

jeg har sagt tidligere gange at få styrket tilliden til skattemyndighederne der tror jeg også jeg må sige at det i sig selv at nedbringe sagsbehandlingstiden i de her sager også

derfor er jeg glad for at det er lykkedes at lave en bred aftale om retssikkerhedspakke

som jo altså alle folketingets partier på daværende tidspunkt

støttede op op om og i dag behandler vi så lovforslaget som indeholder en række tiltag der bidrager til både at gøre klageforløbet mere effektivt men også at øge skattemyndighedernes produktivitet samtidig med at den skattefaglige indsigt det var også

i den her sammenhæng øges det er som sagt både godt for borgerne og

virksomhederne og det kan være med til at øge

et stærkt lægmandselement med fokus på som

den lokale forankring det er som sagt en

genfremsættelse vi her behandler i dag og da lovforslaget ikke blev vedtaget inden udskrivelsen af

genfremsættelsen her og det har også allerede været fremme i debatten at der er indbygget et forslag om at det per første januar

ikke længere skal være muligt at få omkostningsgodtgørelse i klager eller retssager om tilbagekaldelser af afgørelser om refusion af udbytteskat som jeg har sagt tidligere

regeringen ikke det er rimeligt at som sagt typisk udenlandske selskaber pensionskasser og fonde har adgang til at anvende en dansk tilskudsordning til at få prøvet tilbagekaldelser af afgørelser om refusion af udbytteskat ved den administrative klagemyndighed

del af forslaget er jeg meget glad for at der ser ud til at være en særdeles bred opbakning til det der kom en række nye elementer med i

at blive færdigbehandlet inden valgudskrivelsen men i bund og grund

hvis formål fortsat er at vi sikrer en ny

der kommer en hurtigere vej igennem klagesystemet at vi får styrket den lokale forankring

vi får nedbragt sagsbehandlingstiden i det administrative klagesystem så endnu en gang tak for en god debat og jeg ser frem til en god og konstruktiv drøftelse og behandling af lovforslaget i

under nogle internationale kapitalforvaltninger min bekymring gik

småsparere på det her område og jeg hører ministeren sige at det

sige at sigtet med den ændring

urimelige i at udenlandske selskaber fonde og andet som bliver bedt om at tilbagebetale

kan få betaling for at prøve sagerne ved de forskellige instanser

på dagen under transportområdet lovforslaget som vi nu skal i gang med at behandle er en del af udmøntningen af aftale om styrket regelefterlevelse på motorområdet aftalen er som bekendt indgået bredt flertal i folketinget og med den skærper vi reglerne for udbetaling af eksportgodtgørelse og så styrker vi skatteforvaltningens kontrolmuligheder i dag er det nemlig sådan at selvanmeldere har mulighed for

værdien af en bil der skal eksporteres dog har en evaluering af ordningen afsløret at nogle af virksomhederne angiver et højere beløb i godtgørelsen det er et beløb som de altså ikke er berettiget til

tilliden og det skal og vil vi ikke acceptere

jeg glad for at det med lovforslaget her foreslås at selvanmelderordningen på eksportområdet afskaffes fremadrettet kan motorstyrelsen fastsætte værdien af brugte køretøjer ved eksport med henblik på eventuel udbetaling af eksportgodtgørelse med andre ord mindskes risikoen for at udbetale eksportgodtgørelse

men det er en tung og dyr opgave for skatteforvaltningen at skulle varetage derfor mener jeg også det er rimeligt at bileksportører bliver pålagt et gebyr hvis de altså ønsker at få godtgørelsen udbetalt den anden del af lovforslaget handler om en skærpet bødepraksis på afgiftsområdet det foreslås at sidestille bødeniveauet ved unddragelse af registreringsafgift og øvrige punktafgifter med bødeniveauet der generelt gælder ved unddragelse af skat og moms og det er kun retfærdigt vi støtter selvfølgelig forslaget

går lovforslaget her også ud på at implementere de tiltag der er med i den brede politiske aftale aftale om styrkelse af regelefterlevelse på motorområdet lovforslaget indeholder en række punkter

som vi nu skal implementere og det der er hele hensigten

at gøre op med de brodne kar

at fortolke reglerne forkert kommet til at angive nogle forkerte værdier og så videre så det vi vil er

øge regelefterlevelsen

mindske risikoen for svig inden for branchen for svig er selvfølgelig urimeligt

kommer til at få udbetalt nogle penge man ikke er berettiget til men det er også unfair konkurrence bilforhandlere imellem eksempelvis hvis

sådan noget finder sted

en række tiltag lad mig nævne at vi afskaffer selvanmelderordningen

det er motorstyrelsen der fremadrettet fastsætter værdien på brugte køretøjer der skal

skærpes hvis man unddrager at betale registreringsafgift og lad mig nævne at

kommer et gebyr for sagsbehandling ved motorstyrelsen

skal løse opgaven med at få værdisat bilen inden der kan udbetales eksportgodtgørelse det er alt sammen meget godt men jeg har også nærlæst høringssvarene og der er

gør opmærksom på at vi ikke i høj nok grad

de foreslår at vi kigger på om vi kan målrette lovforslaget lidt mere og det synes jeg da vi skal prøve at kigge på i udvalgsbehandlingen altså om vi kan blive endnu skarpere til at målrette

vi nu skal til at skabe noget bureaukrati som

faktisk giver et merprovenu til statskassen

er et plus til statskassen på ti million

hvorfor vi egentlig skal have et merprovenu man kunne forestille sig

vil jeg sige at venstre kan støtte lovforslaget og jeg skulle hilse fra de konservative og sige

på det her lovforslag

meget glade for om at styrke regelefterlevelsen på motorområdet

er selvanmelderordningen og ind er der kommet en lang række gode elementer

for eksempel krav om toldsyn forud for eksport

det er positivt at vi får strammet op på det der jo har været et slaraffenland for snyd og spekulation

har kunnet konstatere inden for selvanmelderordningen i forhold til eksport alt for mange har fået udbetalt eksportgodtgørelse på et fejlagtigt grundlag og der er blevet snydt voldsomt vi er rigtig glade for at kunne medvirke til at der kommer bare

arbejdet er dog langtfra færdigt og vi ser frem til at vi kan arbejde videre med at få lukket yderligere huller på området det gælder i forhold til

leasingområdet hvor der også er en lang række skattehuller som vi skal have set på fordi der desværre er alt for mange muligheder for at snyde statskassen og

fifle med en skattelovgivning som er temmelig gennemhullet så der er masser at

klassisk eksempel på hvad der går galt når politikerne observerer og bliver gjort opmærksomme problem for der er

været et problem på det her område og noget der skulle ryddes op

der kan være imod men

dyr og bureaukratisk og den helt forkerte retning altså for

så for man have løst det

den kontrol de steder hvor det var nødvendigt

men det gør man ikke her

man plastrer det til med administration

kan være at der kan være et tab af halvtreds til

forurenende biler længere tid på markedet fordi det vil gøre det vanskeligere

hvem kommer til at betale den ja medmindre man tror at hele eksportmarkedet

den regning jo lige præcis sendt videre ud til borgerne som så får mindre for

tilmed så undrer jeg mig over beløbet

hvis det er sådan man tænker hele vejen igennem

vil bruge på hver enkelt af de her sager for den udgift man lægger over på erhvervslivet skal jo stå mål med de omkostninger man har ellers er det bare en måde at få flere skattekroner ind på og få flere midler til

lang række spørgsmål som vi trænger til at få kigget på på det her område

kunne man ikke differentiere mellem de forskellige folk på det her marked hvis du har en stor og etableret virksomhed som har eksisteret i mange år hvor der

på og så har man måske de små utallige ja hundredvis

eksportører som har svindlet lad os nu ramme dem og lad os ramme dem hårdt og sige vil vi ikke finde os i men at brede det ud

sender en regning ud til forbrugerne

erhvervslivet og som kan give en øget udgift til borgere som nu kan få mindre for

mere i statskassen plus at man samtidig hiver

udført den kontrol som de burde gøre og det kunne løse problemerne med den svindel

så ikke være villige til at kigge på det i stedet for sådan en dyr administrativ løsning som

modtagelsen af det her lovforslag som jo bygger på en

altså en statslig indtægt på ti million kroner årligt her ved at man afskaffer kompensationen for udgiften til

den at det er et billede på at der har været et problem

det derudover siger nye borgerlige så

havde man løsningen på det hele

vel næppe man så har tænkt sig at finde

det der er pointen de tyve milliard kr man så kommer til at mangle

så filosofere lidt over indtil vi kommer til udvalgsarbejdet

ud fra at det er noget der er tygget ganske grundigt igennem

som har til formål at øge regelefterlevelsen og mindske risikoen for svig på

at afgifterne på motorområdet jo indbringer

milliard kroner om året og desværre må man sige at når der

der også være en tendens til at der er nogle

at vi har en velfungerende skatteforvaltning og får skabt nogle robuste regler på det her område det er det lovforslaget medvirker til i dag er

tilbagebetalt en del af registreringsafgiften når en bil bliver eksporteret til udlandet også kaldet eksportgodtgørelsen den evaluering der er foretaget på området har vist at

en betydelig del af de virksomheder der eksporterer brugte biler får udbetalt mere end de er berettiget til fordi de ikke overholder de regler der gælder der er med andre ord

nogle som for at sige det lige ud scorer en uberettiget gevinst

på skatteborgernes regning jeg må sige at jeg grundlæggende er af den opfattelse at vi skal sætte ind med effektive tiltag over for dem der ikke overholder de regler som flertallet i vores samfund spiller efter og som vi jo her i folketinget har vedtaget derfor synes jeg også at det er en god politisk aftale der er indgået tidligere her i foråret fordi

reglerne for udbetaling af eksportgodtgørelse og styrker jo altså også og det er også vigtigt skatteforvaltningens kontrolmuligheder et af de centrale elementer i lovforslaget handler om den såkaldte selvanmelderordning selvanmelderordning som også har været omtalt i debatten de her selvanmeldere

har i dag mulighed for at angive værdien af den bil der skal eksporteres og på den baggrund udregne den godtgørelse som de skal have udbetalt ved eksport

ret store krav til virksomhedernes selvjustits og det er det

godtgørelse end de reelt er berettiget til det synes jeg ikke og det er jeg helt overbevist om også har været kernen i drøftelserne i aftalekredsen på nogen som helst måde er

som konsekvens af den her manglende regelefterlevelse for en betydelig del af virksomhederne foreslås det derfor at

selvanmelderordningen på eksportområdet afskaffes

ikke selv kunne angive størrelsen af den godtgørelse som de skal have udbetalt

det så være skatteforvaltningen der værdifastsætter eksportbilerne og på den baggrund udregner størrelsen af den godtgørelse

skatteforvaltningen at udføre og derfor foreslås det også at der skal betales et gebyr som også

man altså ønsker at få udbetalt en godtgørelse ligesom bileksportører altid vil skulle aflevere en synsrapport for bilen så der har man begrundelsen for hvorfor gebyret er valgt

konsekvenser for erhvervslivet men

også medvirke til at sikre at der fremadrettet bliver udbetalt godtgørelse på et mere ensartet og

altså også korrekt grundlag i lovforslaget vil man også se at det også foreslås

skærpe bødepraksis på afgiftsområdet så bødeniveauet forhøjes til det dobbelte ved unddragelse af registreringsafgift og de øvrige punktafgifter som der kan være tale om og det vil betyde at bødeniveauet på motorområdet svarer til det der generelt gælder ved unddragelse af skatter og moms også det må jeg sige jeg synes er ganske rimeligt

gang tak for en en god debat også om det her her forslag og jeg ser frem til at vi fortsætter den gode og konstruktive dialog om forslaget i

det er jo rigtigt at vi kommer efter de brodne kar med det her og det er jo lige netop det der er hensigten men der er også mange lovlydige som nu bliver ramt af det her i form af at det er lidt mere bureaukratisk og

er nogle omkostninger til til de mange lovlydige derfor

helt argumentet for at der skal være et merprovenu til staten nu nævnte ministeren det her gebyr på nitten halvtreds kroner det kunne man jo vælge at nedjustere så det ikke rammer de lovlydige

det er jo de brodne kar vi vil komme efter og det gør vi med det her så så hvorfor har regeringen skrue det op sådan at der bliver et merprovenu jeg forstår på ministerens forgænger i embedet at det faktisk ikke var hensigten at der skulle være et provenu til staten det er der så kommet ind nu

det der er pointen i det er at afskaffelsen af

godtgørelsen på fire hundrede kroner i forbindelse med syn

merprovenu på ti million kroner årligt

det giver så det her merprovenu på ti million kroner årligt og så spørger herre kristian pihl lorentzen

hvorfor fjerner vi ikke bare det hvis vi fjerner det provenu så har vi ikke

at bruge på det som rent faktisk også er hensigten med det nemlig at provenuet skal bruges til det som der også er efterspurgt altså øget kontrol og håndtering af eventuelle problemer på importområdet det fremgår i øvrigt også

når man udregner statens samlede økonomiske konsekvenser

jeg stille spørgsmål i udvalgsbehandlingen om det så vi får det nærmere belyst

kontrol og at det kan være helt rimeligt at det provenu der så kommer ind ved at man afskaffer godtgørelsen bruges på lige nøjagtig det altså en øget kontrol det viser den evaluering der

foretaget at der i den grad er behov for det for nu at sige det meget stille og roligt

på eksterne konsulenter partierne får en

samlet i al mulig partistøtte vi bruger to hundrede million kroner til at betale for

i penge i det offentlige og jeg kunne blive ved

hvor pengene skal komme fra jeg kan komme med en lang liste og det kommer jeg snart til

og den første behandling af den så tak for spørgsmålet og nu fik

eu domstolen men man undlader åbenbart at henvise som jeg lige kan se det til den konklusion som er i c

ikke medtage hvad det betyder det var altså en sag som eu domstolen havde over for irland

hvor man fik at vide at det skulle være et individuelt gebyr og at det

behandle en sag jeg ved at branchen

udspecificeret hvor lang tid skattevæsen forventer de skal bruge på

er et udtryk for at der bredt i folketinget har været en fuldstændig klar opfattelse af at

evalueringen vist derfor håber jeg også at nye borgerlige til slut vil ende med at trykke på den grønne knap når det her lovforslag

humanitære organisationer har efterlyst

vi ville gøre noget ved lovforslaget vi skal til at behandle indeholder nemlig flere elementer først og fremmest handler det om en godtgørelse af punktafgifter

overskudsfødevarer og det handler til dels om implementering af ændringer i momsdirektivet derudover indeholder lovforslaget også nye elementer som blandt andet består af ændringer af momsloven med henblik på overensstemmelse mellem de danske og eus momsregler lovforslaget kan deles op i fire dele den første del handler om humanitære organisationer og foreningers godtgørelse af afgifter på chokolade kaffe og is når det for eksempel uddeles gratis på herberger varmestuer eller andre steder det skal give virksomheder en større lyst til at donere eller sælge varer billigt til organisationerne frem for at smide varerne ud og det er godt fordi vi på den måde gør noget for at mindske madspild og samtidig støtter det sociale arbejde med udsatte borgere den anden del består af en implementering af ændringerne i momsdirektivet formålet er at forenkle og præcisere reglerne på netop momsområdet den tredje del omfatter en ændring af udtagningsreglerne på momsområdet formålet er at momsgrundlaget

skal svare til varens værdi på udtagningstidspunktet således at beskatningsgrundlaget bliver mere retvisende

det sidste og fjerde element består i at stramme skruen over for de rejsebureauer der forsøger at undgå at skulle betale den korrekte eller retmæssige moms det skal ske ved at indføre en værnsregel som skal sikre netop korrekt afregning af moms således at man ikke for eksempel via et datterselskab omgår den del af det jeg er selvfølgelig glad for lovforslaget

som vi støtter dels fordi vi gennem skattelovgivningen understøtter humanitære organisationers arbejde for nogle af samfundets mest udsatte

samtidig strammer reglerne over for nogle af dem der forsøger at

l syv og tyve og det er helt naturligt fordi store dele af forslaget allerede blev fremsat under den tidligere regering

blev gennemført på grund af folketingsvalget venstre har en stor interesse i at få gennemført lovforslaget da vi anser det for at være overordentlig fornuftigt lovforslaget indeholder også som nævnt af den socialdemokratiske ordfører flere elementer der alle er med til at ensrette momsreglerne og som sikrer at de danske regler er i overensstemmelse med gældende eu ret det er en god ting

fremhæve den del af lovforslaget der omhandler godtgørelse af afgifter til støtte af humanitært hjælpearbejde med denne del af lovforslaget sikres der mere rimelighed for virksomheder organisationer producenter importører grossister butikker

samtidig skaber lovforslaget også større incitament til støtte heraf da virksomheder og organisationer nu kan få godtgjort afgifter på chokolade kaffe sukkervarer med videre det anser venstre for at være en rigtig god politik og sund fornuft og

værste vi har haft af slagsen men der er trods alt forskellige elementer i

er godtgørelse af afgifter hvis varen er givet til velgørenhed julehjælp kaffe til herberger varmestuer og

man ikke modtager betaling for det der kan man så få godtgjort afgifterne for det det synes vi da giver

smidt i en container nu kan gå til noget godt

set ganske fornuftigt et andet element er

nyt momsdirektiv hvor der er nogle tiltag for at gøre det sværere at snyde med moms ved eu handel det er forenkling af reglerne om konsignationslagre og kædehandel

foregående folketing og vi støttede det også dengang

at rejsebureauer ikke bliver pålagt salgsmoms af hele beløbet men kun af fortjenesten og det er så egentlig lidt overraskende

noget dyrere til hovedselskabet som så har en mindre fortjeneste og derved også en mindre

i det hele taget lidt spøjst hvorfor der er sådan en særordning det kan

er en god forklaring på det men umiddelbart lyder

får lavet nogle værnsregler så man ikke kan spekulere

det på den måde så det tiltag støtter vi også derfor

konkludere til sidst at vi støtter hele lovforslaget

og tre og tyve fra foråret og det handler om at få mulighed for at få godtgjort visse punktafgifter hvis varerne bliver anvendt til humanitære formål og det

madspild det er meget fornuftigt så er der nogle opstramninger på momsområdet vedrørende

kædehandel og bekæmpelse af momssvig bla

nogle ændringer af momslovens udtagningsregler hvor afgiftsgrundlaget fremadrettet som udgangspunkt skal være købsprisen på varerne fremfor som det er nu fremstillingsprisen det tolker vi umiddelbart som en stramning men

vi har i løbet af udvalgsbehandlingen nogle spørgsmål vi

vil stille til det for at forstå det fuldt ud

lukning af det her skattehul altså misbruget af den særordning for rejsebureauer som skal betale moms af overskuddet og fortjenesten og som har ført til nogle meget kreative måder at omgå momsbetaling på det lukker vi så ned for

vi også foreslog så det ville være underligt hvis ikke vi skulle støtte det stadig væk

behov for at få svar på at blive forsikret om

ekstraomkostninger på op hundrede million kroner årligt for erhvervet i forhold til lovudkastets § fire angående det der handler om aktiver og investeringsgoder omfattet af momslovens

det ser vi jo ikke lige

os selv være med til altså at pålægge erhvervslivet en byrde på hundrede million

at den her øvelse med at man først skal betale chokoladeafgift og derefter skal have refunderet en del af det

ville helst afskaffe chokoladeafgiften for det er en af de

enten i år eller eller næste år

være en fin anledning til at afskaffe den når nu vi har

som vi har i økonomien og så kunne man overveje om man kunne afskaffe den

kan findes en mere smidig model end at man først skal betale

en afgift og så skal man indsende skemaer og få refunderet noget af det det bagefter det virker

meget bureaukratisk og som en lappeløsning på noget som egentlig er et ret dårligt system så jeg kunne godt tænke

påløber ekstraomkostninger i forbindelse med

have simplificeret det her skattevæsen dels fordi det vil gavne borgerne direkte dels fordi det vil gavne erhvervslivet

det vil gavne statskassen systemet skal være mere enkelt og det skal være billigere at administrere

det det modsatte jeg anerkender at der også er positive ting

meget omfattende lovforslag så der er både gode og dårlige ting men vi fejler

at gøre det simpelt det bedste eksempel er netop punktafgiften

humanitære foreninger hvor man nu måske ganske fint vil fratage dem afgifterne på de her snørklede

sidde folk og administrere de her ting ude i de her foreninger

vi ved at når der skal udfyldes en blanket i den ene ende

nogle i den anden ende som kigger på den her blanket

her tilfælde at

en million kroner koster det i ekstra bureaukrati at administrere at man gerne vil fjerne punktafgiften for chokolade

helt galt bliver det når det kommer til momsdelen

hvad provenuet bliver om der bliver mere eller mindre provenu til staten på på momsdelen og

til at stemme for noget lovforslag hvor jeg ikke kan

hvad man forventer at provenuet vil være om det vil være mere eller mindre det duer ganske enkelt ikke tilmed kan vi tage erhvervslivet

være administrative konsekvenser for erhvervslivet for fire million kroner ekstra det duer ganske enkelt ikke ikke hvis vi vil gøre det billigere

ser vi frem til udvalgsbehandlingen men som det ligger lige nu og her

af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer

lovforslag som stammer fra den tidligere regering og derfor håber

den positive modtagelse som den her del af lovforslaget

og det gælder jo her liberal alliance og de konservative

den positive stemning om det ude i organisationsverdenen er er meget meget stor så det håber jeg bestemt

vil bakke op om

ellers ser på lovforslaget som sådan

det er et kompliceret lovforslag og

gentagne gange i dag har fået lov til at

til rimelige regler på moms og afgiftsområdet og sikrer at de danske regler

i overensstemmelse med eu retten

faldt bort på grund af udskrivelsen af

sagt om godtgørelsen af punktafgifter på overskudsfødevarer som er og har været et stort ønske fra indsamlingsorganisationerne og så er der

implementering af ændringen af momsdirektivet som forenkler og præciserer en række regler

som har været et ønske fra erhvervslivets side andre elementer er nye og omhandler blandt andet ændringer af momsloven de her ændringer

til formål at bringe momsreglerne i overensstemmelse med eus momsregler og sikre at der sker beskatning på et rimeligt grundlag

privat brug lovforslaget indeholder for det første et forslag om

visse organisationer og foreninger kan få godtgjort afgifter på chokolade kaffe og is når varerne uddeles gratis for eksempel i forbindelse med uddeling af julehjælp

til brug i herberger det skal give virksomhederne et større incitament til at donere eller

de her varetyper billigt til organisationerne i stedet for at kassere varerne regeringen har jo sammen med

kredsen bag det såkaldte forståelsespapir lagt meget vægt på at vi ønsker at styrke indsatsen mod madspil

sfs ordfører var inde på og der må man sige at det her

netop give virksomhederne et større incitament til at donere

eller sælge de her varetyper billigt til organisationer frem for at kassere dem samtidig får organisationerne jo så indirekte flere midler til deres humanitære arbejde når afgiften godtgøres det er en anden vigtig pointe ved det her lovforslag

forslaget både gør en indsats for at mindske madspil og

samtidig tilgodeser de organisationer som hjælper dem der har brug for det

indeholder forslaget et forslag om at implementere ændringer af momsdirektivet som både forenkler og præciserer reglerne på momsområdet det letter virksomhedernes administrative byrder og det øger også retssikkerheden ved grænseoverskridende handel med varer de her regler

og har også været efterspurgt af erhvervslivet og jeg er samtidig godt tilfreds med at forslaget gør det vanskeligere for dem der forsøger at omgå momsreglerne

kræves det så at køber altid skal oplyse sit momsnummer til sælger for at sælger kan sælge momsfrit til købere over eus grænser

foreslås det at ændre udtagningsreglerne på momsområdet med forslaget ændres grundlaget for beregningen af moms ved udtagning af varer aktiver eller

udtagningen skal så sikre at en virksomhed der tager en vare et aktiv eller et investeringsgode ud af virksomheden for at benytte det

til et andet formål end det det oprindelig var tiltænkt nu får en anden

hvilken værdi og hvordan denne beskatning fremadrettet skal

momsgrundlaget fremover i højere grad svare til varens reelle værdi på udtagningstidspunktet hvilket vil give

der i dag skal betales udtagningsmoms af indkøbsprisen eller fremstillingsprisen

det her ændring har blandt andet betydning for virksomheder der donerer varer til velgørende organisationer

betales moms af varens restværdi

en mindre moms endelig indeholder lovforslaget

vedrørende rejsebureauer skatteforvaltningen har

konstatere at de nuværende regler bliver misbrugt hvormed rejsebureauerne minimerer deres momsbetaling det er på ingen måder i orden at virksomheder

lavere skatter og afgifter derfor

jeg også meget tilfreds med at vi nu

for det så rejsebureauerne ikke kan lave smarte løsninger for at slippe billigere i moms

det her er jo så samtidig med til at bekæmpe

der bruger modellen og dem der ikke bruger modellen så med de her indledende bemærkninger

det er helt sikkert et lovforslag som vi kommer til

stillede et spørgsmål om baggrunden for justeringen af

en gave for at jeg faktisk har svaret meget positivt på de spørgsmål som sfs ordfører har stillet i folketinget

vil se på og det kan vi eventuelt gå i dybden med i

nået at uddele alle de ti liter endnu så

som vi kan nyde i i fællesskab madspil har vi været inde på og jeg tror at det er noget som vi i hvert fald i forståelseskredsen kommer til at vende tilbage til det er et kæmpe problem og de tal som

hvor stort et problem det i grunden er og kan vi som vi gør her med relativt smidige greb trods alt selv om det selvfølgelig

både minimere madspil men også gøre hverdagen lidt nemmere for dem der gerne vil hjælpe andre så synes jeg at det er en perfekt måde at

så var der et

i udvalgsbehandlingen og

at svarene som vi har givet her men som også kan blive gentaget i udvalgsbehandlingen vil betyde at liberal alliance stadig væk står ved det man mente da man var i regering når nu der skal trykkes på de grønne knapper i forbindelse med den tredjebehandling som kommer

tilbyde noget plantebaseret kakaomælk til sf vi ved jo det er billigt til salg så det kan være en god måde at få opbakning til et

busser der bruges til aktiviteter som er momsfritaget og i den situation hvor de så udtager nogle af deres busser hvordan bliver de så påvirket

det ikke skulle have væsentlige omkostninger for busserne men det forudsætter at busserne ikke udtages til hundrede procent

momsfri aktivitet det vil sige at de ud over den momsfrie personbefordring

momspligtige reklameindtægter det er det der er svaret på

lidt kompliceret men det vil være noget vi sagtens kunne udbygge i et svar i udvalget men

de konsekvenser som der bliver peget på

skatteministeriet til at indsende

de fik mulighed for at respondere på det ministeriet har skrevet for det er et relativt stort emne

hvis der er en omkostning på måske hundrede million kr som

kan vi ikke støtte lovforslaget og heller ikke selv om det måtte være noget som den tidligere regering

så vi vil alligevel forbeholde os retten til at lytte godt til de høringssvar

bore det ud i udvalgsarbejdet helt sikker på at vi sagtens kan finde

er datagrundlag for at kunne lave et provenuskøn samtidig hører vi at der er nogle store beløb som som kører rundt og det bekymrer mig

at vi kommer til at kigge på det her måske kan komme tættere på rent faktisk